af hensyn til patienterne socialdemokratiet støtter det her lovforslag og synes det er et godt lovforslag socialdemokratiet ønsker jo generelt at patienterne får lindret alle deres

smerter som er forbundet med sygdom vi ved også at udviklingen har givet patienterne rigtig meget god medicin

borgere og patienter kommer ud selvmedicinering med alternative produkter

jo her cannabis kommer ind i billedet mange patienter beretter om en god effekt der hvor medicin eksempelvis også medicin som indeholder cannabis ikke har haft tilstrækkelig god effekt de cannabisprodukter som borgerne går ud og køber er ikke lovlige hvorfor de må købe produkterne på det sorte marked

med den store usikkerhed der er forbundet med produkterne fordi de ikke er sikre

forsøgsordning op og jeg vil tillade mig at sige

samtidig med at vi laver forsøgsordningen er et af formålene at vi vil vide mere vi bliver nødt til at blive klogere på

det er medicinsk cannabis kan i de rette doseringer i forhold til de rette patientgrupper derfor har man bedt lægemiddelstyrelsen om at udpege

har man kunnet dokumentere at medicinsk cannabis har en positiv effekt det er sclerosepatienter det er rygmarvsskadede det er patienter med kroniske smerter

patienter der har kvalme og opkastning efter kemoterapi de er altså udpeget af lægemiddelstyrelsen vi ønsker

få hele det her område prøvet af inden for nogle kontrollerede rammer hvor det er læger der udskriver og hvor det er apotekere der udleverer vi synes det er et rigtig godt forslag der er kommet mange konstruktive høringssvar men høringssvarene har også vist at der er

knaster og usikkerhedspunkter i forhold

viden omkring effekt og bivirkninger og det gør at en del læger siger at de ikke føler sig i stand til at udskrive på det grundlag et andet spørgsmål

læger der skal ordinere ja der er også mange

vi får samlet viden og får genereret forskning så vi i fremtiden når vi skal lave evalueringen om to og fire år står på et grundlag

er anderledes end det der er udgangspunktet i dag her vil socialdemokratiet frem mod tredjebehandlingen tredjebehandlingen kaste sig ind i de her områder hvordan sætter vi de rigtige rammer for forskningen så vi får løftet

vi ved jo godt at forskning kan foregår både kvantitativt og kvalitativt og vi ønsker at ministeren skal kaste sig ind i en drøftelse med de parter der ved noget om det hvordan vi får lavet en mere sikker og god ramme så vi får genereret den viden der er nødvendig det skal vi sikre vi må ikke risikere at

så ikke er blevet klogere

det synes vi i socialdemokratiet at vi skylder patienterne det skylder vi også alle de sundhedsprofessionelle der skal arbejde med forsøgsordningen altså at de ved at det her er den ramme vi har sat op politisk og at vi har lyttet til

sådan at gartnerier med den nødvendige sikkerhed så de overholder fn konventionerne på det her område kan producere til det danske marked og

til det internationale marked der er en stor udvikling af forbruget af medicinsk cannabis

også drøftet den situation med flere af kollegerne i andre lande og derfor skal vi selvfølgelig også fra dansk side sørge for at udbud og efterspørgsel kommer til at stå i et passende forhold til hinanden socialdemokratiet støtter det her lovforslag med de bemærkninger jeg er kommet med her og jeg glæder mig rigtig meget til

ministeren og ordførerne at fortsætte den meget lange og grundige drøftelse vi har haft omkring medicinsk cannabis

have jamen det er bare en kort bemærkning jeg vil bare spørge ordføreren

det er vi og det er også min forståelse at det er vi i den samlede ordførerkreds og

er jo klart som ordføreren siger at der er nogle balancepunkter vi bliver nødt til at være opmærksomme på

medicinske cannabis til at ligge i et balancepunkt med det illegale medicinske cannabis og det er jo her vi ønsker at få flyttet

de patienter der selvmedicinerer sig over i

den interesse som ministeren har lagt for dagen for det

lige de

som vi heldigvis så var et flertal der bakkede op om men jeg synes

tilkendegiver jeg også at ministeren har

og samtidig også taget initiativ til at man nu kan få lov til at

gøre det lige så billigt nemmere og bedre

vi skal eksportere det fra andre lande hvilket vi ville have meget svært ved det har været

vi fik at vide at nu skulle det først gå i gang

ønsket det noget før

glæder os til at vi kan komme i gang den første januar i dag er det jo sådan at der er flere og flere der tyer til medicinsk cannabis

ikke kan blive hjulpet af den medicin som vi

til rådighed jeg har talt og skrevet med rigtig mange mennesker mens vi har haft de her debatter som enten selv har prøvet det eller har pårørende der begiver sig ud på det sorte marked

cannabis i forskellige former desværre ved

på det sorte marked og nogle gange

det af kriminelle plus at de kriminaliserer sig selv når de køber det forbudte stof som de nu gør for at hjælpe deres kære derhjemme jeg har talt med pårørende til kræftpatienter som har fortalt hvordan de har måttet søge rådgivning ude på christiania og mange gange ikke har vidst hvad de kom hjem med

hvordan cannabissen kunne give den kræftsyge ro fred for smerte samt øget appetit jeg har talt med sclerosepatienter som fortæller

kan forhindre kramperne og gøre at de slapper mere af jeg

epilepsipatienter som mindsker deres anfald desværre er epilepsipatienter ikke med i den forsøgsordning som vi blev enige om det var der nogle

havde ønsket men det her

derfor

hjælpe nogle mennesker med medicinsk cannabis i øjeblikket kører der også retssager

tage et opgør med når vi nu kommer i gang her for der er virkelig forskel på hvad det er vi kalder

noget af det er ikkeeuforiserende det er noget af det som vi kan se at epilepsipatienter får

skrevet ud til sig eller henter i tyskland hvilket faktisk er lovligt

en tysk læge få lavet en recept få

kommer i gang så skal få kigget på de forskellige produkter

kan godt forstå at de er i vildrede fordi der ikke ligger nogen vejledninger eller behandlingsstrategier derfor laver vi også en konference i sundheds og ældreudvalget hvor vi inviterer nogle

det er holland der har brugt det i snart tolv år det er canada det er israel

vi kan lære noget om brug og virkning

læger kan blive klogere så man kan give dem en bedre vejledning og en strategi for hvordan man skal bruge det for selvfølgelig

med at stille det samme spørgsmål til alle men jeg stiller det

set det samme spørgsmål som jeg stillede til socialdemokratiet nemlig det her med forhandlingerne

nogle løsninger vi kunne enes om det er ikke lykkedes endnu

kun et lille frø som man får massivt mange af fra sådan

så gror den faktisk helt af sig selv og skal kun bruge lidt vand

bliver noget billigere når det bliver dyrket hjemme men til

råd til at få medicinsk cannabis

mindes et folketingsår uden at vi har diskuteret medicinsk cannabis

en eller anden form enten her i folketingssalen til møder eller til debatarrangementer og nu er vi

andet og meget meget stærkt fælles udgangspunkt i en politisk satspuljeaftale

er enige om at vi skal blive klogere på hvad medicinsk cannabis er for en størrelse

i sommer deltog jeg i folkemødet på bornholm og jeg var så heldig at blive inviteret med til en debat om medicinsk cannabis sammen med skuespilleren og komikeren søs egelind

fik jeg et indblik i søs egelinds valg hendes udfordringer og hendes motivation for søs er jo en af de mange patienter som af egen drift har prøvet sig frem med virkninger af cannabis ikke medicinsk cannabis men cannabis

er selvmedicinering en dårlig idé

det sorte marked ved man ikke hvad man får i hvilke mængder

lytte til danske patienter når de efterspørger behandling men vi skal ikke have hovedet under armen om man så må sige

og det har været prioritet for os i venstre gennem hele forhandlingsprocessen at sikre at vi har blik for patientsikkerheden

cancer og sclerosepatienter og rygmarvsskadede en ny mulighed for at blive medicineret med medicinsk cannabis men vi ved også at vi bevæger os ind på et område med ikkegodkendte præparater det stiller store krav til den behandlende læge for det er som med alle andre præparater en lægefaglig vurdering der skal ligge til grund for ordinationen af medicinsk cannabis og det er afgørende at lægen omhyggeligt informerer patienten om eventuelle risici ved behandlingen

afgørende at ordinationsretten hos lægerne bevares jeg har noteret mig at foreningen cannabis danmark i deres høringssvar giver udtryk for at

ønsker man skal kunne købe cannabis uden recept i cannabisbutikker når vi fra venstres side ikke bakker op om det ønske

vi må og skal holde os for øje at traditionel cannabis er sundhedsskadelig

det samme kan gøre sig gældende for medicinsk cannabis at sende andre signaler ville være dybt problematisk særlig i forhold til vores unge som vi jo ønsker at skærme mod rusmidler jeg har også noteret mig lægernes bekymring i forhold til korrekt information til patienterne et muligt øget pres i

og manglende evidens i det hele taget lad mig med det samme slå fast at jeg har stor forståelse for hele bekymringsspekteret men lad mig også slå fast at forsøgsordningen jo ikke lægger op til markante forandringer i forhold til de muligheder der allerede eksisterer i dag hvor praktiserende læger for eksempel kan ordinere magistrelt fremstillede cannabisprodukter derudover er det også afgørende at cannabisprodukter ikke vil være det første valg og ordineres med udgangspunkt i et informeret samtykke ligesom der er skærpet informationspligt for lægen sidst men ikke mindst

et af målene med forsøgsordningen netop at bidrage til at få skabt et mere solidt videns og erfaringsgrundlag for behandling med medicinsk cannabis og derfor er det for eksempel afgørende at man med den etablerede bivirkningsordning har tæt fokus på at monitorere blandt andet i forhold til indikationer ordinationsmønstre bivirkninger og forbrug forarbejdet med forsøgsordningen har været grundigt jeg har ikke tal på hvor mange timer vi har brugt i hinandens selskab og jeg vil gerne takke partierne for et konstruktivt samarbejde uanset om vi har talt med patientforeninger apoteker eller læger

været positiv og alle har delt et ønske om at finde en form som kunne danne grundlag for en aftale og det er en enorm styrke men der er samtidig lidt arbejde før vi er i mål vi har i processen brugt mange timer på at diskutere hvordan vi skal få cannabis nok til at dække det forventede behov vi har særlig haft blikket rettet mod holland men må erkende at vi formentlig ikke kan få dækket efterspørgslen med import fra for eksempel holland alene og derfor er jeg oprigtig glad for at regeringen nu har taget initiativ til at der sideløbende med behandlingen af lovforslaget her igangsættes en proces som som skal give danske

producenter mulighed for at sætte gang i en

hvis vi kan selv og måske oven i købet kan få lagt grundstenene til en ny eksport og indtjeningsmulighed for nylig var jeg med sundhedsministeren på besøg hos katrine og alfreds tomater på fyn på gartneriet er man klar til at kaste sig over en dansk produktion af standardiserede cannabisprodukter til medicinsk brug og de skrappe sikkerhedskrav særlige produktions og medarbejderkrav er man helt indstillet på at leve op til

alle måder glædeligt at danske virksomheder har blik for et nyt forretningsområde og tør satse forsøgsordningen med medicinsk cannabis skal

bemærkninger så er det herre finn sørensen

bestemt positive over for det her lovforslag som skal sikre en forsøgsordning med medicinsk cannabis vi ved at der er patienter med for eksempel kræft sclerose epilepsi gigt og smerter som i dag selv medicinerer sig med cannabis langt de fleste er tvunget ud på det illegale marked med risiko for at produkterne er urene eller

dårlig kvalitet og med risiko for at blive dømt og straffet til trods for at deres eneste forbrydelse er at de gør hvad som helst for at lindre deres smerter vi ønsker at flere patienter skal have mulighed for at afprøve om medicinsk cannabis kan hjælpe dem her er vi for eksempel enige med dansk folkepartis synspunkt som kom frem her fra talerstolen det skal selvfølgelig ske i en tæt dialog med lægen tilbage i to tusind og fjorten stillede vil derfor fra enhedslistens side forslag her i folketinget som skulle muliggøre forsøg med medicinsk cannabis for eksempel ved at det hollandske produkt bedrocan kunne udleveres i danmark og endelig også at brugere af medicinsk cannabis skulle undtages fra straf vi støttede også tilbage i

om at indføre en forsøgsordning med medicinsk cannabis så det er jo glædeligt at der nu tegner sig et flertal i folketinget for at vi kan komme i gang enhedslisten er ikke med den her aftale det skyldes jo ikke så meget

har indgået aftalen og det deltager vi som bekendt ikke i

det er dybt urimeligt at det ikke er alle skatteydere der skal bidrage til finansieringen af sådan et forslag

dem i samfundet der har mindst nemlig mennesker på overførselsindkomster så til selve forslaget hvor vi

trods den positive indgangsvinkel til det savner nogle ting for det første savner vi at der er langt skarpere fokus på at det er et forsøg og at formålet netop derfor er at indsamle viden om effekten af medicinsk cannabis og at så mange som muligt indgår i kliniske forsøg det er uhyre vigtigt vigtigt at vi får mere viden for at kunne vurdere hvordan medicinsk cannabis skal reguleres i fremtiden aftalepartierne har afsat en pulje til forskning ved siden af lovforslaget men der er ingen sikkerhed for at det betyder at stort set alle patienter følges og jeg noterede mig med opmærksomhed den socialdemokratiske ordførers bemærkninger om at det

fulgt op på den forskningsmæssige side af sagen for det andet savner vi at epilepsipatienter også kan blive omfattet af forsøgsordningen

ligger fra danske patienter lægeforeningen samt kræftens bekæmpelse epilepsiforeningen gigtforeningen og scleroseforeningen så det er jo en ganske bred kreds af interesseorganisationer og patientorganisationer der støtter det synspunkt endelig for det tredje er det et stort problem for at få hensigten bag lovforslaget ført ud i livet at der ikke er noget tilskud til patienterne det betyder jo at det kan blive meget dyrt at købe medicinsk cannabis og det vil udelukke en stor gruppe af patienter hvoraf mange i forvejen har en lav indkomst og mange udgifter til medicin det er også fremgået af informations dækning af sagen at nogle patienter derved føler sig tvunget til at fortsætte med at købe medicinsk

og det gør de fordi de har store helbredsproblemer og cannabis hjælper dem til at få dækket nogle forfærdelige smerter eller afhjælper manglende appetit efter kemobehandling et andet område hvor patienterne oplever en utrolig virkning ved cannabis er for eksempel ved spasmer patienterne oplever ofte voldsomme bivirkninger ved andre produkter mens cannabis blot gør hverdagen mere tålelig men fælles for de patienter er at de som loven er i dag betragtes som kriminelle samtidig med at man ikke kan være sikker på indholdet når man køber det på det kriminelle marked i en del andre lande har cannabis været lovlig i mange år i holland omkring tolv år og jeg har aldrig hørt om bivirkninger aldrig læst om bivirkninger eller set analyser som

jeg tillader mig at antage at holland ville have observeret det hvis cannabis som medicin havde udgjort en sundhedsfare ifølge tina horsted speciallæge i anæstesi og smertebehandling og tidligere overlæge på rigshospitalets tværfagligt smertecenter er der evidens for anvendelse af cannabis til nervesmerter kvalme efter kemo stimulering af manglende appetit muskelspasmer hos sclerosepatienter ifølge sundhedsstyrelsen viser erfaringer fra canada gode indikationer på disse grupper af patienter på denne baggrund er der endelig kommet opbakning fra næsten alle partier i folketinget om en fire årig forsøgsordning med cannabis til medicinsk brug det er en stor glæde for mange patienter og også for mig og liberal alliance som har ønsket og kæmpet for dette længe

hvis det indføres

uden at skulle ud på det kriminelle marked de kan få råd og vejledning hos en læge hvilket kan være

og en patient kan få sikkerhed for produktet rent faktisk

alternativets indsats på det her område

også gerne takke vores nuværende sundhedsminister for en meget positiv holdning det er svært at finde gode argumenter imod brug af cannabis til medicinsk brug en del læger er bekymret fordi de mener at politikerne blander sig i hvad de skal udskrive til deres patienter men det gør politikerne ikke udskrivning skal til enhver tid bero på en lægefaglig vurdering det eneste vi

en lægefaglig vurdering kan også give mulighed for brug af cannabis til patienter uden for de fire kategorier som specifikt er omfattet af ordningen sundhedsstyrelsen vil udsende fyldestgørende information og vejledning til lægerne denne information

jeg håber inderligt at lægerne vil gøre brug af muligheden og ja mere forskning ville være ønskeligt og jeg håber at vi finder en løsning på det et stort problem er prisniveauet og det er virkelig ærgerligt at vi ikke i denne omgang har formået at finde finansiering til en tilskudsordning

meget ked af men jeg har ikke opgivet

håber at vi finder en løsning på det i løbet af næste år

fra flere ordførere og jeg ved at der hele vejen rundt er opbakning til det vi skal bare blive enige om en finansiering

fordi det nuværende prisniveau er baseret udelukkende på import men et andet stort resultat som vi har opnået er en samtidig forsøgsordning for produktion af cannabis til medicin i danmark og mit håb er at det vil give væsentlig lavere priser og samtidig skabe gode danske

og det er jo rigtigt nok som fru liselott blixt sagde

til noget i sin tid fordi der var uklarhed omkring hvad

egentlig lige var hvordan det skulle skrues sammen og

det skulle være og så videre det var et rimelig overordnet beslutningsforslag vi kom med i sin tid men den efterfølgende proces har jo vist hvordan vi også kan finde ud af

men det har også været grundige drøftelser og det har været mange drøftelser

i mål endnu det kommer jeg tilbage til der er ting der stadig væk

liberal alliance som i den grad var med til at presse på for at vi så måtte få den daværende sundhedsminister til at indkalde til forhandlinger

var jo tydeligvis et flertal uden om regeringen der der havde et stort ønske om

i dag når vi står og kan sige at snart trykker vi på den knap

i mange mange år det er selvfølgelig

jeg nævnte før der er stadig væk elementer som kunne blive bedre

måske bliver meget dyrt vi ved det ikke det er rigtigt nok som fru liselott blixt siger at hvis det er at vi får den her danske produktion op at køre skulle det meget gerne blive meget billigere end

hvis vi skal til at importere det fra udlandet

er mange usikkerhedsmomenter i det og det bekymrer mig en lille smule i forhold til hvordan ordningen kommer

hvis det bliver så dyrt at det kommer til at koste på den anden side af to tusind kroner for en patient

ikke har råd til det og som vil ty til det eksisterende sorte marked og det er en stor bekymring så jeg håber stadig væk at vi kan fortsætte forhandlingerne

kan finde nogle penge til tilskud gerne opfordre ministeren til at indkalde til forhandlinger

er jo også som som fru liselott blixt var inde på epilepsiforeningens ønske om at være med i ordningen det havde vi jo også bragt med til bordet og har

en epilepsipatient ikke kan

medicinsk cannabis via den her ordning men det havde været ønskeligt at epilepsipatienter var med på listen

for det som epilepsiforeningen selv argumenterer for

dem med på listen særlig hvis der kommer ny forskning som viser mere evidens på det område en anden bekymring er det her med hvordan vi kommer til at følge patienterne fem million kroner til et klinisk forsøg er meget meget

klinisk forsøg er enormt lidt så hvor meget får vi lige ud af de der fem million kr det kan man godt være en lille smule bekymret for jeg

opfordre til at de patienter der kommer med i ordningen bliver fulgt ikke kun på bivirkninger som der er lagt op til i lovforslaget

er et klinisk forsøg men alt andet lige hvis man følger patienterne på

kan man få nogle indikationer som ikke vægtes lige så

når vi snakker klinisk evidens men som dog alligevel godt kan betyde noget i det samlede billede når forsøgsordningen er slut og det koster

præparaterne har

til at det kunne lade sig gøre for vi sad jo faktisk også for

også mange af de andre ordførere har været inde på har

her i folketinget diskuteret hvorvidt vi skulle legalisere medicinsk cannabis

vi beslutter at gennemføre et forsøg med nogle produkter som endnu ikke har været gennemtestet gennem flere år og hvor der ikke er fuld evidens for virkningen

vi naturligvis ved at rigtig rigtig mange mennesker har haft utrolig stor hjælp

forhøjet deres livskvalitet ved at bruge forskellige medicinske cannabisprodukter

illegalt marked hvor der ingen kontrol er med hvilke produkter som sælges og hvilke produkter de mennesker så også indtager

lever med store smerter eller har massive kvalmegener efter kemoterapi med under forudsætning af at deres læge vurderer det at kunne købe medicinsk cannabis helt

til en udvikling om at få noget mere viden på området vi har fra radikal side igennem mange år ønsket mere forskning og større evidens for effekterne af medicinsk cannabis men vi har stort set løbet panden mod en mur hver gang både fra forskningsmæssig side men til dels også fra lægefaglig side derfor

vi meget tilfredse med at folketinget nu står sammen om at

ordførertalen på et tidspunkt

lavede ordførerens parti det radikale venstre en stor kampagne med store bannere som var ude over hele byen hvor der stod vi lytter også til eksperter

ikke kan give det her medicinske cannabis et stempel for at være validt

der jo er forskellige eksperter på det her område det jeg gerne starte med at sige og jeg synes også at jeg gjorde det klart i min ordførertale at der er

vi gør noget i dag som vi normalt

at gå ind i en forskningsmæssig del

der er stadig væk også en forholdsvis stor modstand fra lægefaglig side

set gerne set at man havde startet for mange år siden med at

mere i det her område det har ikke været muligt

op og derfor har vi i dag vurderet

en læge der vurderer det og man kan ikke alene

det her er dem der sidder og godkender lægemidler i danmark og som normalt

stiller nogle krav som alle mulige andre medikamenter skal leve

ikke leve op til de samme krav som vi stiller til alt mulig anden medicin

men der er også patienter der har haft glæde af alle mulige andre former for behandling

gerne villet have at man fra

forskningsmæssig side havde noget mere evidens på området vi har bare løbet panden mod en mur og

få den forskning i gang derfor er vi tilfredse med at vi dels i dag laver

vi igennem de næste fire år kan følge det

det er med stor glæde

vi nu med et bredt flertal endelig får åbnet for forsøg med anvendelse af medicinsk cannabis både fordi der er rigtig mange syge mennesker i dag som siger at de har eller har haft glæde af brug af medicinsk cannabis

indtil nu har følt sig tvunget til at anskaffe stoffet illegalt eller på nettet

vigtigt har det altså også været for os at vi nu får mulighed for at tjekke virkningerne af et lovligt produceret cannabisprodukt cannabisprodukt som er produceret under kontrollerede former så både brugere og sundhedsvæsen kan afpasse og tjekke virkningen af de afmålte doser det sidste har været rigtig vigtigt for sf når blandt andet lægeforeningen danske patienter og dansk psykiatrisk selskab har givet udtryk for at der ikke

tilstrækkelig evidens for effekten af medicinsk cannabis i forhold til de kriterier man ellers pålægger lægemidler før de kan komme ud på markedet

jeg anerkender at mange mennesker oplever at de har haft stor gavn af medicinsk cannabis så anerkender jeg også

andre som har haft en anden oplevelse i forhold til markedsføringen af produktet er vi dog kede af at man ikke kunne nå

enighed om en rimelig tilskudsordning fordi prisen for nogle patienter kan frygtes at blive for høj men det var hvad vi kunne blive enige om i forligskredsen som andre også har gjort opmærksom på og for sf er det ikke prisen der skulle få et ellers fornuftigt forsøg til at kuldsejle aftalepartierne er da også som ministeren skriver i høringsnotatet enige om at følge området tæt blandt andet lægeforeningen og en række patientorganisationer har efterlyst kliniske forsøg med medicinsk cannabis

men med satspuljeaftalen fra sidste år som flere har nævnt i debatten er der afsat en pulje på fem million kr som kan være med til at skaffe viden om effekterne

også bivirkningerne ved brug af medicinsk cannabis derudover

kan vi jo heldigvis også trække på en lang række andre erfaringer og så er det jo stadig væk tilladt

lad mig starte med at sige jeg har den største forståelse

de patienter som har ekstreme smerter som har svært ved at få dækket smerterne med de præparater der findes i dag og som står i en desperat situation jeg har meget stor forståelse for

meget bred enighed om det her i salen i dag men det konservative folkeparti

er ikke en del af den oprindelige aftale som det her er en udmøntning af vi kommer til at stemme for

har regeringen besluttet at stemme for det her forslag og derfor gør vi det også fra konservativ side

hvorfor vi oprindeligt ikke syntes at det var en god idé at lave den her aftale for det konservative folkeparti

medicin man må forsøge sig med

se det logiske i der findes jo allerede lægemidler i dag på markedet som indeholder aktive stoffer fra cannabis

at der kan være aktive stoffer

krav at det skal kunne dokumenteres

er taget i brug på det danske marked

har jo meget meget klart advaret imod det vi politikere er i gang med at gøre her i folketingssalen i dag jeg fandt et citat fra videnskabdk fra den ellevte september hvor gitte handberg som er overlæge

på smertecenter syd siger vi aner jo ikke hvordan medicinsk cannabis

og hvilke øvrige bivirkninger det kan

og så siger hun endvidere jeg forstår simpelthen ikke at vores politikere synes det er forsvarligt at

når man tager ny medicin i brug vi

konservativ side ingen problemer med at der kan indgå cannabis i medicin men vi vil bare have lov at stille de samme krav til at det skal skal kunne dokumenteres at effekten sikkerheden og kvaliteten er i top

som var samlet til en stor konference i københavn for nylig om smerteforskning og hvor budskabet fra dem var det her er for ukendt land til at vi kan tage det i brug så det konservative folkeparti har mange bekymringer i forhold til

det forslag der er i salen i dag men vi har naturligvis også et håb om at det kan give noget af den viden vi efterspørger det håber

af det vi vedtager i folketingssalen i dag nemlig at vi kan få noget af den viden vi efterspørger

det kan blive godkendt som lægemiddel på lige vilkår med al mulig anden medicin

fylder nok i det her forsøg men

i det konservative folkeparti har vi respekt for at der er et meget stort flertal i folketinget der ønsker det her og vi vil forsøge at bidrage konstruktivt i den proces der kommer nu

jeg vil sige at det er glædeligt at det konservative folkeparti er kommet i regering

en forskel her jeg synes

nogle spændende betragtninger til sidst for det er præcis det jeg har præciseret er socialdemokratiets holdning

forskningsmæssige dimension og ramme for det her

skal vi arbejde med frem mod tredje behandling jeg synes også det er spændende at ordføreren siger at

viden og erfaring sådan at vi kan stå på et andet mere begrundet evident grundlag fremover det er det vi ønsker kan ordføreren ikke give mig ret i at det havde været ønskeligt hvis der havde været firmaer i medicinalindustrien der havde udviklet de her produkter og havde søgt en markedsføringsgodkendelse og havde fået den

trådt ind i regeringen da spørgeren selv

her og det kan man jo så undre sig lidt over når man står

men vi må jo tage det som udtryk for at spørgerens parti har ændret holdning

det tror jeg så man fra spørgerens partis side har givet efter for jeg kan ikke bekræfte at der ikke er nogen virksomheder som har forsket i det her og som har

cannabis men de produkter er jo netop blevet godkendt man jo netop kunnet bevise at de har den kvalitet og sikkerhed som vi stiller krav om

sådan set at debatten i dag bekræfter den brede opbakning der er til lovforslaget og også til den forsøgsordning der er blevet aftalt

jeg anerkender til fulde og også noget af det som er blevet sagt i en række af ordførerindlæggene

at der er steder hvor vi sådan set i høj grad under lovbehandlingen

kan kigge på om vi kan være endnu bedre til for eksempel at lave vidensopsamling

der kan søges ind på i forhold til randomiserede forsøg

i endnu højere grad også kan sikre at vi får samlet op på den effekt og på den viden der er

et langt bedre beslutningsgrundlag end det jeg ved mange har følt der er på nuværende tidspunkt

medicinerer sig selv for at få det bedre og dæmpe deres smerter jeg tror at vi alle sammen både har fået henvendelser fra

kan mærke en effekt som gør at de føler at de kan få hverdagen til at hænge sammen

cancerpatienter i forhold til at dulme kvalmen i et behandlingsforløb

vi som regering fremsætter lovforslaget

ikke oplever at de får den behandling som de har behov for at de midler og de muligheder der er i dag ikke i tilstrækkelig grad kan smertelindre ikke i tilstrækkelig grad kan imødekomme de behov der er derfor er det også vigtigt at vi

af den selvmedicinering vi ved der finder sted i dag og det illegale marked vi ved der er

får skabt ordentlige rammer på det her område for det er

at medicinere sig selv det er ikke produkter som er uden bivirkninger eller produkter som man

konsekvenser derfor er det også vigtigt at vi nu får skabt nogle ordentlige rammer

af medicinsk cannabis og at vi også sørger for at der er ordentlige rammer for hvordan en læge kan ordinere det og hvordan vi får faste rammer i sundhedsvæsenet på det her område lægemiddelstyrelsen har jo i forbindelse med forsøgsordningen peget på nogle

der kan behandles med medicinsk cannabis i forsøgsordningen det er grupper hvor der er må man sige

af en gavnlig effekt men det er også vigtigt at sige

nogle af de bemærkninger der er kommet at udtømmende liste det er jo en vejledende liste hvor vi ved mere end man ved på en række andre områder

fortsat være op til den enkelte læge at vurdere om en patient skal behandles med medicinsk cannabis

også være op til den enkelte læge at sige jeg mener ikke

tilstrækkeligt vidensgrundlag jeg mener ikke at jeg har en tilstrækkelig kompetence til at kunne ordinere det her præparat

at den kompetence skal ligge ved den enkelte læge både når den går videre end de fire grupper der er beskrevet mere detaljeret i forsøgsordningen men også når det handler om at kunne afstå fra det

andre der så føler at de er mere lægeligt klædt på til

men

så der er med andre ord fri ordinationsret for den enkelte læge og det synes jeg er vigtigt at understrege og der er også fri ret til at sige nej

også komme fra danmark for det er i hvert fald det som regeringen har lagt meget vægt på ved at åbne op

for en produktionstilladelse parallelt med forsøgsordningen

selvfølgelig skal leve op til de kvalitetskrav der er og at

cannabis og produkter ind i

vi kan se at der er en overvældende interesse for den dyrkningsordning som der er blevet meldt ud og

både griber chancen men også får sikret en

fru carolina magdalene maier lidt

at der ikke har været indkaldt til møder der har været indkaldt til adskillige møder hvor vi har drøftet det her det har bare ikke været muligt at opnå en enighed omkring finansieringen af en tilskudsordning men jeg oplever sådan set også at der

som vi også har skrevet i høringsnotatet en opfattelse af at vi ikke direkte kan forudse hvad prisen bliver

medicinsk cannabis eller om vi er afhængige af at købe det ude på verdensmarkedet hvor der i forvejen er rift

produkterne derfor er det nødvendigt at vi følger det her meget tæt og også følger behovet for en tilskudsordning meget tæt vi har intet ønske heller ikke som regering om at det her bliver et et forsøg der er isoleret til dem der har en økonomisk kapacitet i deres

pengepung til at kunne kunne deltage

som vi alle sammen ønsker derfor er det klart

nu med lovbehandlingen af det her lovforslag og med forsøgsordningens ikrafttrædelse den første januar begynder at fokusere på forsøgsordningens formål og så husker på hvem det er

det her for nemlig patienterne vi gør det her for at hjælpe mennesker som for eksempel har meget stærke smerter og som ikke oplever lindring ved de konventionelle lægemidler vi gør det her fordi vi har patienter som i dag er en del af et illegalt marked på det her område og hvor vi har behov for også politisk set at sikre at der kommer nogle ordentlige rammer så må vi selvfølgelig erkende at vi ikke ved meget om langtidseffekterne

også mit håb at vi i løbet af forsøgsperioden får en større viden på det her område fordi det vil være til gavn for patienterne så vel som det vil give lægerne og vores sundhedspersonale et bedre grundlag

stå på indtil vi har den eksakte viden hvis man nogen sinde kan tale om at man får

men i hvert fald mere viden på på området som også gør at folk føler sig mere betryggede i forhold til ordinationen så vil lægemiddelstyrelsen lave en vejledning på området som gerne skal være med til at sikre at fagfolkene også føler at de får den viden de har

som sagt har vi jo også i fællesskab lavet en pulje på fem million kr som skal bruges til forsøg på området

at opsamle mere viden og også at fokus på de patientsikkerhedsmæssige konsekvenser ved den forsøgsordning som vi iværksætter så jeg vil gerne takke alle de partier der har stået

indikeret at man vil stemme for i dag jeg glæder mig til det videre samarbejde omkring det her

sagde ikke at der ikke havde været indkaldt til møder det var det var slet ikke det der var hensigten det har der været

nævnte bare at jeg havde rykket for det nogle gange og så var der også blevet indkaldt

set om sundhedsministeren kan løfte sløret lidt for hvad status er i forhold til det her med import af cannabis fra andre lande og udsigten

forventeligt komme til at skulle importere

den danske dyrkningsordning som jo træder i kraft parallelt med forsøgsordningen nemlig per første januar har vi fra lægemiddelstyrelsens side og

lagt vægt på at hvis der var danske ansøgere som havde indsendt deres ansøgning her inden

vi gjorde status per femogtyvende oktober

så ville vi også sikre at man kunne have en behandling af sagerne så de i princippet kunne komme i gang per første januar to tusind og atten altså parallelt med iværksættelsen af forsøgsordningen

leve op til de krav der er både sikkerhedsmæssige krav i forhold til medarbejderne

og selvfølgelig også krav

produktets kvalitet at man kan kvalificere det lægemiddelstyrelsen oplyste per femogtyvende oktober at der var indkommet tretten ansøgninger

epilepsipatienterne og deres bekymringer

på på listen hvis der nu undervejs i den her forsøgsperiode fremkommer ny evidens ny forskning som peger på at at der er en gavnlig effekt

at drøfte det her herunder også hvad det

sagde i min tale er at listen med de fire områder

en begrænsende liste i forhold til den enkelte læges ordinationsmuligheder men det er lægemiddelstyrelsens anbefalinger i forhold til de grupper hvor man kan se at der er en umiddelbar effekt og vurdering af at de patientgrupper kan have gavn

en af de største udfordringer vores sundhedsvæsen desværre har er manglen på læger manglen på sundhedsfagligt personale

lave en justering af sundhedsloven som blandt andet skal kigge på det her punkt når vi kigger på hvor det er vi mangler lægerne jamen så ved vi jo godt at

de praktiserende læger men også i forhold til andre speciallæger men også i socialt belastede boligområder er der

stor mangel på praktiserende læger der har været nedsat et lægedækningsudvalg det har talt og det gjorde det først på året året umiddelbart derefter indkaldte sundhedsministeren til en politisk drøftelse som vi fra socialdemokratisk side anerkendte at vi

er så alvorligt og konsekvenserne er så store for rigtig mange borgere

vi ved godt at det er de fem regioner der har ansvaret og har opgaven

at sikre praktiserende læger til alle danske borgere det var et ønske fra alle fem regioner at man fik udvidet deres tidsmæssige ramme fra fire år til en længere periode og der blev vi politisk enige om seks år i forhold til hvis de skal ud

regionale klinikker der hvor der ikke er praktiserende læger til at drive egne ydernumre og egne klinikker eller at der heller ikke er udbudsklinikker som

laver her har vi været lydhøre i forhold til dem der har opgaven og ansvaret altså de fem regioner et andet punkt vi også ændrer

ønsker at købe et ydernummer fra en anden praktiserende læge vi laver en ordning der er mindre bureaukratisk

sig stadig væk den samme overordnede ramme nemlig at de højst må eje seks ydernumre det tredje og sidste element vil fremhæve der

er at man også laver en ændring

hvor man tidligere havde det sådan at regionerne skulle betale per sygehusenhed nu bliver der lavet en forenkling sådan

og det er hovedsagelig når vi nu taler om læger man husker fra sin barndom at man kom op i lægehuset

de læger man kendte de kendte hele familien

er det trist at vi i dag har klinikker enten private eller offentlige hvor lægerne skifter så hurtigt

kigget på alle de steder hvor der var nogle udfordringer spørgsmålet er om

man faktisk kunne se at der blev færre og færre læger rundt omkring

lægger jo så op til som også tidligere ordførere har været inde på at vi prøver at gøre det

nogle af de steder hvor vi i dag mangler

eller en kvinde det er så også svært efterhånden fordi

der er nogle udfordringer på området som vi bliver nødt til at tage alvorligt og

er jo også som

praksis i et bestemt område men jeg synes også vi skal lytte til nogle af de gode ideer

læste den anden dag at der var en læge der faktisk boede i greve kommune

starte arbejdsdagen hjemmefra

jo gøre rigtig mange steder

nogle ideer kan jo også være rigtig gode til at se hvordan vi kan få læger ud i nogle af de områder hvor der er brug for det jeg synes i hvert fald

knaldgod idé med det her forslag kan vi jo kun sige at vi er glade for at lægerne får lov til at eje flere ydernumre regionsklinikkerne kan nu køre i seks år i stedet for fire selv om vi håber

som skal bidrage til at sikre bedre lægedækning i danmark og det er et lovforslag som jeg virkelig har set frem til for uanset om man bor i fjerritslev i faaborg eller på frederiksberg

derfor var jeg oprigtigt glad da alle folketingets partier tidligere på året på baggrund af anbefalinger fra regeringens lægedækningsudvalg indgik en aftale om at sikre bedre lægedækning jeg har en ambition om at

et land der er i en god balance uanset om vi taler lempelser af planloven fordeling af statslige arbejdspladser eller som i dag lægedækning så er det afgørende at vi ikke diskvalificerer mulighederne for vækst for udvikling og for det at kunne have det gode liv

den tryghed der følger med det at have let adgang til sundhedsydelser og sundhedstjenester i mere end tyve år har jeg boet i fyns største landkommune og det har på alle måder været nogle fantastiske år særlig fordi

vi i min kommune har været så heldige at have fuld lægedækning

mor til tre børn og jeg ved hvad det betyder at have familielægen tæt på men sådan er det jo desværre ikke alle steder i landet i mange landdistrikter og i socialt udsatte boligområder

sikre lægedækningen og uanset om man er enlig mor med tre børn kroniker eller en dårligt gående ældre

inden for en overkommelig afstand i hjørring kommune

viser tallene fra to tusind og femten at over fem og halvfjerds procent af lægepraksisserne i kommunen har lukket for tilgangen af nye patienter og i odense kommune er tallet et sted mellem halvtreds og fem og halvfjerds procent i begge kommuner er der tilmed gennemsnitligt mere end syv hundrede patienter tilknyttet én fuldtidslæge

en reel udfordring at i omkring fyrre kommuner er ti procent af lægerne

almen praksis fem og tres år eller derover der ligger altså en rekrutteringsudfordring og venter inden for en relativt kort årrække som jeg nævnte tidligere

folketingets partier i februar på baggrund af lægedækningsudvalgets anbefalinger en aftale som skal sikre bedre lægedækning siden hen har de alment praktiserende læger indgået overenskomst med regionerne som også implementerer dele af lægedækningsudvalgets anbefalinger

har samlet sine anbefalinger under atten overskrifter og i dag forholder vi os til et par af anbefalingerne under overskrift syv og otte der handler om mere fleksible organisationsformer i almen praksis og udvidede muligheder for regionerne

at drive alment medicinske klinikker

lægges der for det første op til at alment praktiserende læger som ønsker at eje mere end ét ydernummer kan købe

dele understøtter målet om bedre lægedækning og adgang til sundhedsydelser og høj kvalitet uanset hvor i landet man bor når vi med lovforslaget her har et skarpt fokus på almen praksis er det naturligvis fordi almen praksis

fremskudte del af vores sundhedsvæsen er en hjørnesten i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen vi må og skal sikre at almen praksis både udvikles og moderniseres ligesom det naturligvis skal være attraktivt også økonomisk

mange kronikere i almen praksis uanset hvem man er eller hvad man fejler har man krav på behandling af høj kvalitet og adgang til sundhedsydelser må ikke afhænge af ens postnummer uanset om man bor i fjerritslev i faaborg eller på

skal man have nem og lige adgang til en læge et hjørne af lovforslaget her som jeg endnu ikke har berørt er forenklingen af ordningen for opkrævning af gebyrer i forbindelse med det risikobaserede tilsyn mindst muligt bureaukrati og sund fornuft også på sundhedsområdet siger vi ja tak til i venstre og derfor

det risikobaserede tilsyn per region frem for per sygehusenhed velkommen venstre støtter lovforslaget som

de foregående ordførere har jo på udmærket vis gjort rede for elementerne i lovforslaget så jeg kan jo

vores holdning til det og vi bakker op om det her lovforslag danmark har et alvorligt problem med mangel på læger dels i socialt belastede områder

dels også i landdistrikterne det øger uligheden i sundheden når det for nogle borgere er urimelig svært at få en tid hos lægen lovforslaget tager to skridt som skal afhjælpe det det er ikke verdens største skridt men det er dog skridt i den rigtige retning forslaget indeholder

at regionerne får mulighed for at drive klinikker i længere tid end i dag og dermed også skabe mere stabile rammer omkring regionsdrevne klinikker fra enhedslistens side ser vi ingen grund til en tidsbegrænsning men det er dog positivt med denne udvidelse af den tidsmæssige ramme vi så også gerne at vi fra folketinget fulgte lægedækningsudvalgets anbefalinger om at afskaffe det eksisterende lovkrav om at man

det var der desværre ikke opbakning til i forhandlingerne om lægedækning lovforslagets anden del gør det enklere for læger at købe ydernumre fra andre læger som ikke ønsker at drive deres praksis videre der er stadig den samme grænse for hvor mange klinikker en læge må eje det kan skabe flere muligheder for at læger kan blive ansat i almen praksis hvis de ønsker det frem for selv at eje og endelig

indeholder lovforslaget en ændring af sundhedsloven som ikke lige har noget at gøre

derfor indgik regeringen og alle folketingets partier en aftale i februar måned i år for at afhjælpe problemet det betyder blandt andet mindre bureaukrati hvis en læge ønsker at sælge sin klinik og hvis denne lov vedtages vil en læge fremover kunne sælge til en anden læge uden at det skal gå gennem regionen desuden kan en praktiserende læge eje flere ydernumre det giver større mulighed for at læger som ikke ønsker administrativt bøvl og ikke ønsker at løbe en økonomisk risiko ved selv at starte op

det er der tilsyneladende et behov for og det kan derfor løse nogle af problemerne med lægemangel i visse områder samtidig blev det muligt for regionsklinikker at drive klinik i seks år frem for i dag fire år det gør det lettere at planlægge og er derfor også med til at afhjælpe lægemanglen denne del af aftalen kræver dog en løbende opmærksomhed jeg mener at det er ekstremt vigtigt at holde øje med at vi ikke ind ad bagdøren får en nationalisering eller rettere en regionalisering af almen praksis selv om regionerne skal leve op til udbudslovens regler om ligebehandling lader det til at private udbudsklinikker alligevel ikke har helt samme vilkår og det er noget som jeg vil undersøge nærmere

for i bund og grund

nærmere fordelingen af læger end en egentlig mangel

med respekt for lægerne som selvstændige erhvervsdrivende den anden del af det lovforslag her betyder også mindre bureaukrati i stedet for at

vil gebyrer fremover bliver opkrævet hos regionen det betyder at registrering og administration vedrørende gebyrer samles ét sted i

lovforslaget det er jo en del af den aftale der allerede er indgået som det

regionerne mulighed for at drive alment medicinske klinikker

nogle muligheder for at at lægerne kan komme længere ud i

om indholdet i lovforslaget men jeg sad

og fik en tanke dernede nemlig at

er rigtig fint at vi med det her lovforslag udvider muligheden for at få nogle læger ud i de områder af danmark hvor der

besvær med at få lægedækning men hvis vi vil undgå at komme i en situation fremadrettet hvor vi måske skal tage endnu flere skridt til det

af den her udfordring så tror jeg at vi skal tænke i meget bredere termer

vores land når jeg kører igennem min barndoms byer tænker

hold da op hvor er her dødt i forhold til dengang jeg voksede op og der var liv

kun om at vi skal sætte ind i forhold til at regulere

noget som læger vi skal simpelt hen have livet tilbage ude i vores byer og det handler jo om at

tilbage vi skal skabe lokalt iværksætteri så folk får lyst til at leve

alt hvad vi kan gøre for at opfordre til at der kommer liv

uddannelse erhverv beskæftigelse

på en politisk aftale fra februar hvor alle folketingets partier var enige om at følge en lang række af lægedækningsudvalgets konkrete initiativer for at få bedre lægedækning i hele danmark den del af lovforslaget er radikale venstre helt med på og den støtter vi naturligvis men lovforslaget indeholder også en del vedrørende gebyropkrævning den oprindelige lov vedrørende denne gebyropkrævning var radikale venstre imod

stort flertal i folketinget og nu har man så brug for at ændre en del af denne lov vi respekterer at et

tak for ordet er der en læge til stede får man næsten lyst til at sige eller i det mindste en læge i nærheden

også alvorligt at vi desværre må konstatere at det til

tider er svært at få besat lægestillinger ikke mindst i privat

lægepraksis og ikke mindst i bestemte dele af landet jeg mener derfor også at det er et udtryk for rettidig omhu om end i sidste øjeblik

en aftale i hus om uddannelse af flere læger

løsninger i forhold til manglen på især praktiserende læger

også vigtigt at vi er enige om at det er det lange seje træk

er brug for hvis vi skal nå i mål med at sikre alle borgere den vigtige lægedækning også i fremtiden lægemangel skaber utryghed og det bidrager også til affolkning af nogle områder og derfor

støtter sf også helhjertet det foreliggende forslag

det bringer os et måske lille skridt videre i forhold til lægedækningen i udkantsområderne når mulighederne for at forlænge regionsklinikkerne øges med to år og der bliver en forenklet adgang til til at erhverve ydernumre for de almenpraktiserende læger jeg skal heller ikke lægge skjul på at vi selvfølgelig havde håbet på at vi i aftalekredsen havde været endnu mere ambitiøse da vi lavede lægedækningsaftalen i januar måned så regionerne havde fået mere frie hænder til at oprette regionsklinikker på de områder hvor det er svært eller umuligt at skaffe almenpraktiserende læger både fordi

endnu mere varige løsninger på deres lægemangel men også fordi det ville kunne styrke udviklingen af sundhedsvæsenet i lige præcis de områder der

eller rammes af centraliseringen af sundhedsvæsenet hvis kommuner og regioner i yderområderne skal have mulighed for at sætte endnu mere kød og blod på tankerne om bæredygtige sundhedshuse og sundhedscentre som ofte er en del af alternativet til både den tidligere almenpraktiserende læge og det tidligere lokale sygehus så bør regioner og kommuner have mere frie hænder til at ansætte almene medicinere og overtage klinikker

der ikke er en praktiserende læge der vil overtage en forladt klinik vi er tilfredse med at vi er nået dertil i dag og jeg skal måske

bemærkningerne også tak for de gode forhandlinger vi havde i starten af året som jo sådan set

frem til det lovforslag som vi behandler i dag og som handler om at sikre bedre lægedækning i hele landet og dermed et land i bedre balance

vi ved godt alle sammen at det ikke at have en praktiserende læge i et område er med til at skabe utryghed det er med til at skabe utryghed for de borgere der ikke har en naturlig indgang til vores sundhedsvæsen en læge tæt på

et specialiseret sygehus og en praktiserende læge

kan være med til også at tage sig af

at vores praktiserende læger tager sig af

at der er en kontinuitet i forhold til

sådan set hvem ens børn er

overhovedet har børn når man dukker op med et vaccinationsbevis fordi vedkommende

beskrivelser der også ligesom bliver givet af nogle af de områder

at man helt mangler praktiserende læger men også

man ikke oplever at man kan have en læge i sin nærhed fordi almen praksis er lukket

det lovforslag som vi behandler i dag og den lægedækningsaftale som alle partier her i folketinget indgik tilbage i februar måned skal jo gøre op med den situation vi har set udvikle sig over en årrække hvor lægerne i høj grad har klumpet sig sammen omkring de store byer

har rigtig mange veluddannede speciallæger

men at koncentrationen er blevet større omkring de større byer og mindre i nogle af de områder i landet hvor vi kan se at der er mangel på læger

boligsociale områder hvor vi også er udfordret

lovforslag som vi behandler i dag ekstremt vigtigt som ét led

jo ikke alene og det er jo også derfor at det er vigtigt at sige at det

det udvalg som har arbejdet under den tidligere venstreregering og kom med en række anbefalinger til hvordan vi sikrer bedre lægedækning i danmark

ét element af de elementer som vi nu gennemfører det her med

sikrer at man kan eje op imod seks praksis og dermed måske netop få en satellitpraksis som gør at man kan have en større nærhed også i nogle af de områder hvor der måske ikke er et lige så stort patientgrundlag

det at have en regionsklinik er absolut ikke at foretrække det er ikke førstevalget for os som regering men det er en nødvendig løsning nogle af de steder hvor man

få private aktører ind til at drive lægeklinikker ikke har kunnet lykkes

en mulighed der skal vi også sikre at de patienter der så er tilknyttet en regionsklinik

også oplever den der sammenhæng og kontinuitet og det tilhørsforhold der er når man møder den samme læge eller et par enkelte læger i et lægehus igen og igen og derfor også oplever at de kender en når man træder ind ad

forklare sin sygdomshistorie om og om

er som sagt bare ét element i at sikre bedre lægedækning i danmark regeringen tog tidligere på året initiativ til

klar i morgen men der er ingen tvivl om at halvtreds ekstra pladser på medicinstudiet i aalborg

at sikre bedre lægedækning i nordjylland

at vi nu tager initiativ til at alle medicinstuderende som en del af deres uddannelse skal ud omkring almen praksis

til almen medicin fordi de gerne skulle få øjnene op for de spændende arbejdsopgaver der ligger ude i almen praksis og dermed også være med til at løse de problemer vi ser

vigende lægedækning i nogle dele af landet sådan kunne jeg også fremhæve og nævne og det vil jeg også gøre den aftale som regionerne har indgået i fællesskab

at sikre at de unge læger også kommer ud på nogle af de mindre sygehuse

de fem regioner i fællesskab har forpligtet hinanden på at sikre at det ikke kun er stillingerne inden for de store universitetshospitaler der er attraktive

også viser en solidaritet i forhold til at sikre lægedækning i hele landet og sørger for at uddannelsesstillinger sådan set kommer bredt ud og at man også i højere grad arbejder med delestillinger det her er ikke løst på en dag og derfor er det også noget jeg som minister og vi som regering

det er en vigtig prioritet at sikre bedre lægedækning i hele landet

et område kan vækste er at vi sørger for at vi har en god lægedækning derfor

i dag og også til den fælles aftale vi har lavet på området jeg mener at det er vigtige skridt og at det er noget vi kommer til at følge tæt også i fællesskab for at se

alle aktører på området også lever op til hver deres ansvar for

sluttet jeg foreslår at

hvis ingen gør indsigelse betragter det som vedtaget

handler som formanden siger om tre lovkomplekser der skal justeres det er i og for sig

af meget teknisk og administrativ karakter

mindre bureaukrati det første område handler om

den medicin man opbevarer ombord på et skib jeg tror faktisk

hedder det samme hvis det er ombord på et fly og

at man altid har noget medicin sådan at man i meget akutte situationer kan gribe

redde menneskeliv eller bedre

et menneskes akutte situation på grund af smerter eller andet

sådan at man letter adgangen

dem der forhandler det

et dansk dansk indregistreret skib

i sejlads i andre dele af verden så det er en smidiggørelse af selve indkøbsmuligheden og det

håndtere indkøbet et andet element af

at forhandle medicinkister sådan at det ikke bare er danske apoteker men også

grossistfirmaer som kan levere medicinkisterne et tredje element er at man

apoteker mulighed for at levere medicin

statslige beredskabsinstitutioner og til det danske forsvar i de situationer

kan købe medicinen fordi det simpelt hen ikke er markedsført på det danske marked det fjerde og sidste element er at man giver lægemiddelstyrelsen bemyndigelse til at udpege organer som kan lave de nødvendige tilsyns og kontrolforanstaltninger i forhold til medicinsk udstyr på det danske marked

altså lovforslag og ændringer af meget teknisk karakter som socialdemokratiet naturligvis støtter fordi det giver øget smidighed

jeg har nok aldrig arbejdet på et skib eller

man havde medicinkister

fiskekutter der er lige

på små og store have men uanset hvad

være forskellige lægemidler så så gik der en prås op for mig tænkte at man selvfølgelig skal

i de her medicinkister

nogle tekniske foreskrifter om arbejdsmiljø

skrevet der at der skal forefindes en skibsmedicinkiste og der findes faktisk forskellige typer medicinkister

nu har det lovforslag der

ministeren har også lovet at se på det er om adgangen til erstatning for lægemiddelskader

diskuteret eller diskuterer i øjeblikket med patienterstatning

har erstatningsansvaret

her medicin jo ikke

vi behandler i dag handler blandt andet om udlevering af lægemidler til vores redningsberedskab

en ny type virksomhedstilladelse til de danske virksomheder der forhandler

altså fartøjer som skal redde vores søfarende hvis de kommer i havsnød

går jo langt tilbage og vi har i danmark stærke traditioner for at passe godt på vores søfolk tænk bare på frederik

skagen anholt og kullen eller

nitten oprettede navigationsskolen så danske sømand skulle være rustet til et bedre liv på havet

to og tyve skrev sig ind i historien med citatet et er søkort at forstå et andet er skib at føre

det maritime til allemandseje det

danmark tæller rederier shippingvirksomheder skibsmæglere havne værfter og et utal af underleverandører som som på forskellig vis sikrer danmarks fremtid som søfartsnation samlet set står danske står danske maritime virksomheder for cirka en fjerdedel

danske eksport

til at komme udenom at danmark er blandt

nationer og det ligger simpelt hen i vores dna men vi er i skarp konkurrence med andre nationer for os i venstre er det afgørende at vi hele tiden er skarpe på

og hvordan vi kan lette de erhvervsmæssige byrder vi i venstre har en klar ambition om at fastholde den danske styrkeposition at komme i mål med den ambition bidrager lovforslaget her til for nu letter vi de administrative byrder lad mig komme med et eksempel prisen på en dansk medicinkiste er cirka otteogfirstusind

men prisen på en skibskiste købt under singaporeflag

prisen på selve kisten der er den største udfordring det er især transportomkostningerne og tilladelsen til at bringe medicinen ind

er omkostningstungt lovforslaget som vi behandler her i dag berører tre forskellige love nemlig lægemiddelloven apotekerloven og lov om medicinsk udstyr og som jeg nævnte indledningsvis

lovgivningskomplekser blandt andet sikre

virksomheder med speciale i produktion servicering og udskiftning af redningsbåde og redningsflåder kan forhandle medicinkister at lægemiddelstyrelsen fremover varetager udpegning og overvågning af de bemyndigede organer at private apoteker kan fremstille lægemidler til brug

beredskabssituationer eller af forsvaret sagen er jo den at ikke alle lægemidler til brug

markedsføres i danmark og i dag er det kun sygehusapoteker der

lægemidler til beredskabet og forsvaret det sætter danmark i en sårbar situation og skal vi udvise rettidig omhu omhu hvis uheldet er ude er det afgørende at private apoteker kan bidrage med fremstilling af lægemidler når disse ikke kan erstattes af et lægemiddel hvortil

set fra et forsyningssikkerhedsmæssigt perspektiv

perspektiv at vi nu liberaliserer således at apotekerne får mulighed for at fremstille flere lægemidler magistrelt og

også giver mulighed for at forhandlere af medicinkister fremover kan forhandle medicinkister købt fra udenlandske leverandører venstre stemmer for lovforslaget der med mange små delelementer forhåbentlig vil gøre en forskel for det maritime danmark og bidrage til at sikre at vi fortsat er konkurrencedygtige et er søkort at forstå et andet er skib at føre

indeholder en række helt forskellige elementer lad mig starte med medicinkister hvor jeg også hører til dem der

som jo er en kasse med medicin som kan bruges til

sygdom og ulykker til søs her foreslår regeringen at ophæve kravet om at førstegangskøb af medicinkister til skibe der bygges i udlandet til dansk flag eller skibe der flages om til dansk flag skal være dansk desuden lægges der op til en liberalisering af apotekerforbeholdet således at køb af danske medicinkister ikke behøver at ske på et dansk apotek men kan ske fra udenlandske leverandører

fornuften i ministerens interesse i at ajourføre reglerne fordi det i dag er vanskeligt at overholde kravet om

kan region region hovedstadens apotek forsyne forsvaret og redningsberedskabet med de efterspurgte lægemidler og dermed både sikre forsyning af essentielle lægemidler og oven i købet skaffe en besparelse for det offentlige det der mangler er ministerens vilje til at bruge lovgivningen ministeren begrunder sin afvisning af

at give tilladelse til offentlig produktion af lægemidler til beredskaberne med at den offentlige produktion kan virke indskrænkende på de private

virke fordyrende på lægemiddeldistributionen som helhed det mener vi er en helt hypotetisk påstand der fremsættes her

en afvisning med at der skal være forsyningsmæssige hensyn

baggrunden for at ministeren ønsker at ændre § tolv er at det er sværere og sværere at skaffe lægemidler til beredskaberne men det er jo netop en god begrundelse

at benytte lovens mulighed for at give tilladelse til at regionerne må producere til beredskaberne ud fra forsyningssikkerhedsmæssige overvejelser så vi ikke er afhængige af et privat

er forslaget om lovændring jo overflødigt og unødvendigt til sidst vil jeg sige at vi støtter op om den del af forslaget der omhandler overflytning af kompetence fra sundhedsministeriet til lægemiddelstyrelsen til at udpege bemyndigende organer og udføre godkendelsestilsyn og kontrolforanstaltninger med medicinsk udstyr vi mener at flytningen kan styrke den faglige indsigt i området men da vi er uenige

så er vi faktisk nået til fru may britt kattrup liberal alliance

det er jo rigtig dejligt at tidligere ordførere allerede har forklaret hvad en medicinkiste er for noget og hvad den skal bruges til for jeg må indrømme at

anede jeg ved gud heller ikke

det betyder at så kan jeg altså gå direkte til formålet med det her lovforslag og det er jo

at styrke forsyningen af sikre lægemidler til redningsberedskab eller nødsituationer til havs det vil lette forretningsgangen for danske virksomheder der forhandler medicinkister med lægemidler til brug i redningsbåde og flåder ved nødsituationer til havs uden at gå på kompromis med kvaliteten samtidig vil det styrke deres konkurrenceevne på det globale

maritime marked desuden skal det fremover være muligt for danske skibe at købe lægemidler til skibets obligatoriske medicinkiste i det land hvor de

ordførers tale fordi der var i hvert fald blevet lavet grundig research på det så tak for det også fra

nogle forskellige udfordringer i forhold til

sf støtter hovedintentionerne i forslaget om at styrke forsyningen af sikre lægemidler til redningsberedskab også fordi forslaget ikke har givet anledning til særlig debat sf vil dog fortsat gerne i udvalgsbehandlingen spørge ind til prisfastsættelsen på

brede tilkendegivelse af støtte til

lovforslaget med med en enkelt undtagelse jeg stiller mig selvfølgelig

opklaret nogle af de spørgsmål som høringssvarene også har givet anledning til i relation til lægemiddelskader men også i relation til nogle af de øvrige spørgsmål

vi kan få det udboret i løbet af

meget sådan søfartsmetaforiske indlæg der er givet her i dag det gør jo at man sådan set ikke behøver uddybe særlig meget af

på området når jeg alligevel vil knytte et par ord til det

det her lovforslag er sådan et meget godt eksempel på et lovforslag

er et fordyrende led og hvor man oplever at loven sådan set er gammeldags og

lovforslag som ikke tager de store hovedoverskrifter i aviserne men som har en konkret betydning blandt andet for

vores danske rederier for vores danske flåde og jo også for vores beredskab i de situationer hvor man har behov for også

få produceret produkter som ikke er markedsført i danmark og

og der er ulykker eller sygdomme eller nødsituationer at man både har

en god og veludrustet skibskiste

de rigtige ting i skibskisten hvis man

verden de foreslåede ændringer i lægemiddelloven skal jo både regulere og kvalitetssikre håndtering af lægemidler hos danske virksomheder der forhandler medicinkister med lægemidler til brug i redningsfartøjer og ved nødsituationer til havs derfor deler jeg heller ikke enhedslistens bekymring

at det her skulle være en forringelse af kvaliteten det mener

taget højde for jeg anerkender til fulde at apotekerforeningen i deres høringssvar har peget på

også ønsker at kunne være mere konkurrencedygtige på på det her område

ikke oplever at det er et marked som forsvinder fra dem og som der også er flere der har sagt så er en stor del af omkostningerne i dag jo ikke knyttet til indholdet som

består af både medicinsk udstyr frie produkter og

medicinalprodukter men i høj grad også knyttet til noget af det bureaukrati der kan være med at få noget

det der knytter sig til transport og andet

apotekerforeningens ønske i forhold til at de

hvis det så kræver økonomi i relation til deres eget system jamen så har jeg da også en forventning om at hvis ønsket kommer fra apotekerforeningen er de

set grundlæggende positiv over for de ændringer som man ønsker men i modsætning til enhedslisten

har jeg det ikke sådan at man skal blive ved med at fastholde et bureaukratisk system for den danske flåde og for vores

fordi man ønsker at fastholde en struktur på apotekermarkedet hvor alting skal være forbeholdt en produktion i danmark

en global verden og jeg tror sådan set også man må forholde sig til at den danske flåde nogle gange oftere ligger

virksomheder som også producerer redningsflåder til andre landes

har behov for at leve i en fleksibel verden hvor vi ikke ligesom tror at det kun er danske krav

derfor vil jeg som sagt også gerne kigge på de henvendelser der er kommet fra apotekerforeningen frem mod mod anden behandling jeg er helt sikker på at det her

er noget som vil gavne det blå danmark og det synes jeg er vigtigt selv om det ikke et lovforslag som trækker store overskrifter så er

ekstremt vigtigt at vi har den del med for

er det jo noget andet end det der bliver reguleret nu med det her lovforslag som er de ikkemarkedsførte produkter og derfor er

det som herre finn sørensen siger i sin i sin

der er stor forskel på om vi taler om et produkt der er markedsført i danmark og som derfor er tilgængeligt og kan købes også det danske forsvar og

måske ikke kan få leverancen

få det produceret magistrelt på et sygehusapotek

det vil sige at det er præparater som jo ikke bare kan købes

produktion på for eksempel danske apoteker der synes jeg

også giver beredskabet mulighed for at kunne købe det magistrelt hos private apoteker i danmark for

jodtabletter i et beredskabslager der skal være

det sådan set ikke handler om at man skal ud og hente en høj pris hos en virksomhed i udlandet i et land hvor der er markedsføringstilladelse fordi man ikke kan få det i danmark

derfor synes jeg i høj grad at det her lovforslag afbureaukratiserer forbedrer og gør det billigere også for vores beredskab at kunne håndtere de beredskabsopgaver der knytter sig

det er sandsynligvis fordi jeg jo er vikarierende vikarierende ordfører på det her og måske ikke forstår alle detaljer i ministerens svar her fra talerstolen men vil ministeren ikke godt prøve at forklare hvorfor

forhandles af blandt andet apotekerne der er en snæver fortolkning af loven i dag så den kan bruges i akutte situationer det kan være hvis man her og nu mangler noget det vi nu regulerer med lovforslaget er de ikkemarkedsførte præparater det kan for eksempel være i relation til

det kunne være en lang række produkter hvor der ikke nødvendigvis er et markedsført præparat inde på det danske marked der mener vi at der skal være mulighed for at beredskabet kan få det produceret

den mulighed der ligger i lovgivningen § fem og halvtreds stykke to om

selvfølgelig meget velkommen til også at stille det skriftligt og det

være god grund til sådan af almindelig oplysning det det her lovforslag

i forhold til de markedsførte er der sådan set lovhjemmel i dag og der er det lægemiddelstyrelsens vurdering at det er en snæver fortolkning der ligger til grund for sundhedsloven som den er i dag og det uddyber jeg selvfølgelig gerne det her lovforslag sætter nye regler for ikkemarkedsførte

da der ikke er flere der har bedt om ordet

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til sundheds og ældreudvalget

det som vedtaget det er

det her er et lovforslag som socialdemokratiet støtter med glæde det er en rigtig fin modernisering det er en tidsmæssig tilretning det er også en holdningsmæssig tilretning til de love vi har på området det giver mulighed for at par

også enlige kvinder som simpelt hen ikke har brugbare æg eller

kan blive gravide ved dobbeltdonation her er det vigtigt for mig at sige

er det her et stort problem ja det her er et kæmpestort problem op mod hver tiende graviditet op mod

tiende barn der bliver født i danmark bliver født ved hjælp af fertilitetsbehandling fordi æg og sæd i danmark er af ringe kvalitet derfor skal vi selvfølgelig også ud over det lovforslag der ligger her sørge for politisk at have rettet et skarpt skarpt fokus mod de årsager der må være til at fertiliteten

har så ringe en kvalitet for kort tid siden var der her i folketinget også en høring med hensyn til kemiske og hormonmæssige påvirkninger i forhold til fertilitet

er altså et rigtig godt lovforslag hvor der nu åbnes mulighed for at man både kan modtage donoræg

vi tog politiske drøftelser man spurgte det etiske råd til til råds for at få

er for og imod og er argumenter og konsekvenser vi ikke lige har set det etiske råds flertal anbefalede også en ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation det etiske råd anbefalede os at man skulle sige

sundhedsfaglig indikation for behandlingen det etiske råd anbefalede også at man skulle stille krav om at der enten var kendt ægdonor eller kendt sæddonor for at give barnet en vis mulighed for et vist kendskab til sit genetiske ophav

og hvor vi er blevet enige om at de anbefalinger der lå her også skulle være det der skulle være rammen for lovændringen her

vi er glade for at der er så bred en opbakning til de her ændringer der er en anden

ændring i lovforslaget her og det går på hele det transkønnede område som har været igennem en meget markant og meget glædelig forandring i lovkomplekser og vejledninger i danmark det en lille minoritetsgruppe hvis rettigheder vi i den grad har fået sat på dagsordenen

på nogle punkter også har været frontløbere set i forhold til hvad man gør i verden som helhed det er meget glædeligt

værdigheden for det enkelte menneske og den identitet man nu har med sig derfor er

i den her sammenhæng at lave nogle justeringer i forhold til sprogbrugen terminologien

der skal ikke stilles en diagnose i forhold til transseksualitet men det kan erstattes med kravet om at personen bare skal være transkønnet altså der er rigtig stor værdiladning i hvordan tingene er og det her er en meget fin justering

i forhold til kønsskifte i forhold til kastration og at det ikke længere skal være et krav

at sundhedsstyrelsen skal give tilladelse til kastration som led i kønsskifte

overlades til det vi også diskuterer i vores sundhedsvæsen i forhold til

man der i den tætte dialog og drøftelse med den enkelte transkønnede kan træffe beslutningen det her er altså vigtige vigtige demokratiske forandringer vi laver

væsentlige lovændringer der bliver lavet her er der nogen reservationspunkter fra socialdemokratisk side ja altså vi har været meget opmærksomme på hvad lgbt danmark er kommet med

af kommentarer og lige inden vi gik i gang med lovbehandlingen her kom der et svar på nogle spørgsmål som er stillet af lgbt danmark til sundhedsministeren og dem vil vi naturligvis

ønsker vi at alle børn må vide hvem deres forældre er det at stå som menneske uden dybe rødder kan for mange blive et problem for det liv man ønsker at leve men samfundet har ændret sig flere og flere har problemer med at få de børn de ønsker det er også grunden til at vi ser den fertilitetsbehandling vi ser i dag netop for at hjælpe dem der gerne vil være forældre i dag er det sådan at dobbeltdonation ikke er tilladt fordi vi havde den holdning i samfundet at det er vigtigt for barnet at have en tilknytning til mindst en af sine forældre

er også skabt udfordringer for andre og

en kvinde der ønsker at leve sammen anden kvinde og den der ønsker at få børn ikke kan få børn så kan man

som lovgivningen er i dag få æg fra sin partner

sikres at man så kan få sæd fra en

ens forældre stammer vi ser gentagne gange i programmer adoptivbørn og andre der leder efter deres forældre fordi de har et stort savn de har et stort tomt hul de har en sygdom de ikke kender eller de har nogle træk de

fuldstændig anonyme donorer ville være utænkeligt for os

og hvad vi efterhånden kan se så kommer der en dag hvor det ikke kan skjules hvor man kommer fra det er jo rigtig godt

så er det lidt nemmere for de mennesker der faktisk har

som tidligere ordførere også var inde på

ændret netop fordi vi

besluttede at

når man er transkønnet

dels ændre reglerne for kastration et lovforslag som vil have stor betydning for de barnløse par som på grund af en sundhedsfaglig udfordring ikke kan eller kun med stor risiko vil kunne sætte børn i verden fremover vil de opleve en helt ny verden åbne sig forhåbentlig mange mennesker i danmark har svært ved at få børn ja man kan jo næsten kalde infertilitet for en folkesygdom og det er både trist og ulykkeligt hvis man ønsker sig børn når man ingen kan få mange kan få hjælp af dygtige læger i det danske sundhedsvæsen mens andre må indstille sig på et barnløst liv desværre men der er også par eller enlige som faktisk godt kan få børn men hvor risikoen for at barnet fødes med alvorlige handicaps eller en alvorlig arvelig sygdom er så stor at at det kan være vanskeligt at se sig ud af ligesom der er situationer hvor for eksempel hverken manden eller kvinden har befrugtningsdygtige kønsceller sådanne situationer

er dybt ulykkelige og der har hidtil ikke være meget hjælp at hente men nu lysner det forude for med lovforslaget her ophæver vi forbuddet mod dobbeltdonation således at dobbeltdonation nu bliver lovligt hvis brugen af donoræg og donorsæd er sundhedsfagligt begrundet vi er her i venstre helt på linje med

etiske råd som har behandlet de etiske problemstillinger omkring ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og lad det være sagt med det samme det har ikke været nogen let beslutning at nå hertil for der er en række etiske problemstillinger forbundet med ophævelsen barnets tarv for eksempel når man tillader dobbeltdonation

fratager man jo i udgangspunktet også

kendskab til sit genetiske ophav for barnet vil ikke være genetisk beslægtet med hverken mor eller far og man kan rette stille det spørgsmål om vi ikke alle sammen har krav på at kende vores genetiske ophav altså vide hvem vi er som dansk folkepartis ordfører jo var inde på og mon ikke de fleste af os har set tv udsendelser hvor ulykkelige mennesker rejser jorden rundt for at finde en mor eller en far som de aldrig har mødt men for os i venstre er

været afgørende at barnet har mulighed for at kende til sit genetiske ophav altså mindst en forælder og derfor er jeg glad for at lovgivningen er indrettet således at børn undfanget ved dobbeltdonation fremover vil have mulighed for at kende identiteten på mindst en forælder det forudsætter naturligvis at den ikkeanonyme donor har valgt at være kontaktbar

forældre der har fået børn ved dobbeltdonation fortæller barnet om

er der jo heller ikke ved for eksempel adoptivbørn jeg har stor tillid til at forældre vil deres børn det bedste kærlighed og omsorg er ikke genetisk betinget og vurderer forældrene at det bedste for barnet er at de fortæller om det genetiske ophav ja så tror jeg faktisk at forældre vil sætte barnets trivsel over alt andet verden omkring os ændrer sig nye familieformer opstår og ingen er mere rigtige end andre jeg har noteret mig at lgbt danmark gerne ser at lesbiske par får samme muligheder for dobbeltdonation når lovforslaget her tilrettes således at det ikke udelukkende er på en medicinsk indikation at dobbeltdonation kan iværksættes

det klart at vi fra venstres side er åbne for at lesbiske par får den samme mulighed blot man selv afholder de udgifter der følger med men jeg er naturligvis også bevidst om at andre har andre udgangspunkter og synspunkter den anden del af lovforslaget handler ikke om graviditet men om køn nærmere bestemt transkønnede for sagen er den at danmark som vi har tradition for er gået forrest i kampen for at anerkende transkønnede som værende ikkepsykisk syge men en minoritetsgruppe på linje på linje med andre minoritetsgrupper i vores samfund helt konkret har danmark valgt at gøre op med

diagnosekodesystem og etableret en særskilt dansk løsning således at koderne for transkønnede ikke længere fremgår af kapitlet om psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser

glad for at vi i venstre valgte at gå hele vejen og ændrede koden fra første januar i år vi har sendt et klart signal om at med en udfasning af diagnosen transseksualitet og overgangen til transkønnethed

nu justerer vi så sundhedsloven så den også bliver tidssvarende det betyder at kravet om at sundhedsstyrelsen skal godkende kastration som led i et kønsskifte ophæves og fremover vil ansvaret påhvile dels den forløbsansvarlige læge og dels kirurgen der skal sikre at patienten har givet informeret samtykke kastration uanset om man er mand eller kvinde er irreversibel og derfor er det afgørende at patienten giver informeret samtykke men også at man sikrer sig at patienten for eksempel ikke er psykisk syg

andre grunde ikke er klar over konsekvensen af et irreversibelt indgreb tolerance og frihed er værdier som vi værner om i danmark og som vi værner om i venstre med lovforslaget sender vi et klart signal om at vi følger med tiden

vi bruger de nye muligheder efter nøje overvejelse og det er uanset om man er kommende mor eller far transkønnet eller er et af de børn der i fremtiden vil blive født

jeg er enig med den socialdemokratiske ordfører i at der faktisk er tale om nogle

som er led i en progressiv udvikling som nogle af os har kæmpet for i rigtig mange år og der kan man jo godt en gang imellem glæde sig over at det midt i alle vores kampe om om

pengene skal bruges på skattelettelser eller velfærd og alle vores kampe om

får bred enighed i folketinget om sådan nogle ting som foreslås her i dag

del af lovforslaget der vedrører ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation

det er positivt at der åbnes op for flere muligheder for at mennesker kan få hjælp til at blive forældre hvis de af den ene eller den anden årsag ikke kan selv hidtil har det ikke være muligt at få både sæd og ægdonation og det har udelukket par eller enige som havde brug for begge dele for at få et barn det ændrer loven på når forbuddet mod dobbeltdonation

ophæves i overvejelserne om hvorvidt det skal være muligt at være anonym donor kan der være modsatrettede hensyn der skal afvejes i dette tilfælde er det i barnets interesse at kende sit biologiske ophav

også spørgsmålet om de bedst mulige betingelser for at kunne skaffe donorer

beslægtede med barnet det må være op til familierne selv at finde frem til hvornår og hvordan information om donation skal overbringes til barnet vi støtter derfor at der ikke lægges op til at oprette tvungen information om donationen men vi anerkender selvfølgelig også ligesom andre ordføreren

at det for et barn der finder ud af at det er blevet til ved donation kan være af stor betydning at kunne finde frem til sit biologiske ophav det fremføres også som en vigtig pointe fra børnerådet i deres høringssvar vi støtter derfor at enten sæd eller æg skal være doneret i ikkeanonym form det vil også være en videreførelse af

vi er klar over at mennesker der vælger dobbeltdonation udsætter sig for en risiko i form af svangerskabskomplikationer men vi mener at såfremt det sker på baggrund af et ordentligt informeret samtykke

der ingen grund til at forbyde at børn kommer til verden på denne måde vi er derfor enige i høringssvaret fra lgbt danmark om at det er ærgerligt at lovforslaget fastholder kravet om sundhedsfaglig indikation for donation enhedslisten mener ikke det bør være ulovligt for et par af samme køn der ønsker at stifte familie at den ene donerer æg til den anden såfremt det sker på et ordentligt informeret samtykke det vil også øge sikkerheden

trodser disse regler

stille et ændringsforslag til denne del af lovforslaget og håber at andre partier her i folketinget vil støtte det enhedslisten støtter helhjertet den anden del af lovforslaget der handler om at ændre sundhedslovens §

generelt at den igangværende proces med afstigmatisering af transkønnede er nødvendig

støtter tiltag der skal få vores sundhedsvæsen til at møde mennesker med respekt og værdighed uanset kønsidentitet ophævelsen af myndighedsgodkendelse før operativ fjernelse af kønskirtler er et skridt på vejen for at fjerne fortidens umyndiggørelse af transpersoner og derfor støtter vi lovforslaget

tak for det med det her lovforslag får endnu flere familier mulighed for at bringe ønskebørn til verden det glæder mig meget fremover vil også enlige kvinder og lesbiske par få mulighed for at stifte familie med børn og flere børn får dermed

mulighed for at blive en del af denne verden lovforslaget vil give mulighed for at et barn kan blive til selv om det kræver både et donoræg og donorsæd der er dog nogle begrænsninger i det idet den ene donor skal være ikkeanonym men selv med den begrænsning er lovforslaget med til at gøre denne dag til en glædens dag og jeg ved at mange har ventet på det i årevis og så må jeg

se om jeg hen ad vejen kan overbevise mine kollegaer om at det også skal være tilladt med dobbelt anonymitet og at det godt kan ske med udgangspunkt i barnets tarv en anden del af det her lovforslag er også et meget vigtigt og stort skridt på vejen til ligestilling og visning af respekt for en gruppe af mennesker nemlig transpersoner alene det at det er lykkedes at få myndigheder og

at transkønnethed ikke har noget at gøre med seksuelle præferencer eller retning er stort og jeg må rose sundhedsstyrelsen for at have bevæget sig i opfattelsen af den binære kønsforstyrrelse det betyder at vi får ændret den misvisende betegnelse transseksualitet til transkønnethed og samtidig sker der det fantastiske at danmark går foran og som det første land ændrer

whos diagnosekode så transkønnethed ikke længere står i samme kapitel som psykiske sygdomme i hele det arbejde har det været vigtigt for mig at det ikke kun bliver ændringer på et stykke papir men også i praksis og at behandlingsvejledningen fra ministeriet også kommer til at leve op til moderne normer og igen må jeg rose for jeg synes vi er nået langt der er helt sikkert nogle som vil mene at vi ikke er langt nok det er muligt men så må vi se på det foreløbig vil jeg glæde mig over de store fremskridt der er gjort med en indsats fra alle partier men især vil

gerne her takke fru carolina magdalene maier fra alternativet for et rigtig godt samarbejde og takke ministeren for

positive indstilling til det her område lovforslaget her skal ses i

med alt det foregående arbejde og den her del af lovforslaget vil betyde at det fremover er den behandlingsansvarlige læge som tager stilling til kastration i forbindelse med kønsskifte

med alle andre sundhedsfaglige beslutninger førhen var det sundhedsstyrelsen og altså ikke lægen som tog den beslutning og selvfølgelig skal det være en sundhedsperson som gør det så la

levede i et homoseksuelt forhold med en anden kvinde

er gift med den her anden kvinde og de havde i lang tid prøvet

set gerne ville igennem en graviditet men hun kunne ikke selv få børn fordi hendes æg

for dårlige så de havde prøvet mange gange at blive kunstigt befrugtet

de måtte jo så ikke bruge den anden kvindes æg til at gøre hende gravid med

far eller en ukendt donor og det var sådan set

blandt andet den historie som greb mig meget om hjertet for jeg tænkte hvorfor

taget i i sundhedsministeriet

rigtig positivt at vi står her i dag i en situation hvor det kan lade sig gøre

hvor hverken ægget eller

så kan man stille spørgsmålet i forhold til det med

er okay at der er fuld anonymitet

den ene halvdel af det genetiske ophav

et sådant forhold og af en sådan konstruktion

være medicinske indikationer der gør at man at man kan få lov

der er medicinske årsager til at man ikke kan bære et barn

over for et ændringsforslag fra enhedslisten grunden til at man har valgt det

er at man lægger sig op ad det etiske råd der har udtalt at der er et flertal som mener at

der skal være medicinske indikationer

et stort mindretal i det etiske råd som mener det modsatte

etiske råd har været meget splittet i den her sag så så man må gøre op med sig selv hvor man lægger sig men som udgangspunkt tror jeg vi i alternativet lægger os der

vi lægger os der hvor vi vil være positive over for

indikationer for det for os er det vigtigt at der er

er blevet forenklet og at sundhedsstyrelsen ikke længere skal give tilladelse

tak for det jeg noterede mig at ordføreren havde en overvejelse omkring

kommende ændringsforslag fra enhedslisten jeg synes bare godt lige jeg

set er blevet til på baggrund af en aftale i

det har været vores sundhedsordfører der har siddet med ved forhandlingerne og jeg skal selvfølgelig nok gå tilbage

venstre går ind for ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation det forbud har vi gerne villet af med i flere år og derfor er vi naturligvis glade for at et flertal i folketinget nu er enige om at afskaffe det i radikale venstre var vi gerne gået endnu længere og ikke betinget dobbeltdonation med at der skal være en sundhedsfaglig begrundelse for behandling vi synes at det bør være muligt for eksempelvis lesbiske par at kunne donere æg til hinanden sådan at det er muligt at den ene kvinde bliver gravid og føder barnet mens det er den anden kvinde som

aftale som vi har lavet vi synes ligeledes at det er fint at den donerede sæd eller det donerede æg skal være

doneret i ikkeanonym form sådan

når man kan være med til at gøre livet lettere for flere borgere og indføre lovgivning der er mere tidssvarende og i pagt med gældende familiemønstre og kønsidentiteter i det her tilfælde i forhold til de transkønnede og par og enlige kvinder der har brug for hjælp til deres

reproduktion med dette forslag er vi kommet et skridt nærmere den nu helt nødvendige afstigmatisering af transkønnede borgere når det nu endelig bliver muligt at få foretaget en kastration uden forudgående tilladelse fra sundhedsstyrelsen beslutningen om det skal i fremtiden udelukkende træffes at patienten og den behandlende læge dette er et stort fremskridt som sf støtter varmt

mener vi på linje med en række af de forrige ordførere at det er på tide at man får gjort op med forbuddet

først og fremmest fordi man dermed giver flere muligheder muligheder for at gennemføre en graviditet og dermed føde eget barn men også fordi vi med det foreliggende forslag får foretaget den nødvendige indhegning af forslaget således at muligheden for dobbeltdonation skal ske ud fra en sundhedsfaglig begrundelse

for børnene at få viden om deres biologiske ophav i de tilfælde hvor

debatten i dag og til den store opbakning til lovforslaget det er et jo et lovforslag som udspringer af en aftale vi har lavet i etisk kreds og som

har været diskuteret og drøftet over adskillige møder jeg ved også at partierne har haft det i grupperne fordi det er noget vi har bedt det etiske råd om at forholde sig til og komme med anbefalinger til

har krævet at man netop har kunnet

gå på kompromis for at vi kunne lave en en fælles aftale

på at følge anbefalingen det etiske råd nemlig

at afgrænse lovforslaget i forhold til at ophæve forbuddet mod dobbeltdonation til de steder hvor der er en sundhedsfaglig begrundelse for

jeg kan kan på regeringens vegne sige at vi bakker og støtter fuldstændig den aftale vi har lavet og

ikke tilhører regeringspartierne nogle steder godt kunne have tænkt sig

såvel som blå partier men det her er en del af en fælles aftale som bygger på anbefalingen fra det etiske råd

baggrunden for at lovforslaget er affattet som det er og jeg respekterer den aftale vi har indgået og jeg synes faktisk at det er ærgerligt hvis noget der ligesom er lavet en enighed og en aftale

pludselig skal gøres til genstand for at de kompromiser der er lavet nu skal udstilles

gøre det mere svært at arbejde med nogle af de her etiske spørgsmål hvor vi jo også har haft en forståelse for at der skal være enighed blandt partierne hvis vi skal kunne kunne ændre

lovgivningen mere tidssvarende altså følge med

også i en kulturel en normmæssig udvikling i i samfundet og det er vigtigt at vi sikrer at de der reelt har behov for hjælp til at kunne få børn også får mulighed for

derfor jeg synes det er et rigtig vigtigt lovforslag i forhold til at ændre loven om assisteret reproduktion så forbuddet mod dobbeltdonation fjernes i de situationer hvor der er en sundhedsfaglig begrundelse for behandlingen netop på baggrund af anbefalingerne fra det etiske råd så par og også enlige kvinder der har brug for behandlingen

kan få hjælp samtidig har der jo også som en del af aftalen været et ønske om det at kunne kende sit genetiske ophav og derfor stiller vi også som krav at mindst en af donorerne er ikkeanonym for at give barnet mulighed for delvis kendskab til sit biologiske ophav

af lovforslaget vedrører også et område hvor udviklingen er gået rigtig stærkt det et område hvor vi også i fællesskab i folketinget har taget en lang række initiativer

først i verden igen på en række punkter nemlig hele spørgsmålet omkring flytning af transområdet i forhold til diagnosekoderne og

er et område hvor vi også har haft en bred enighed her i folketinget og jeg synes også at det er stærkt at vi nu i forhold til lovforslaget også så siger at der ikke må være nogen tvivl

værdighed og respekt i det danske sundhedsvæsen og med de ændringer der sker her

diagnosebetegnelser der ellers har været at finde i lovgivningen jeg har noteret mig som jeg også har svaret som en del

til lovforslaget at lgbt danmark gerne havde set at formuleringerne var yderligere

bemærkningerne til lovforslaget som jeg har svaret i udvalget kan man jo ikke ændre bemærkningerne efter fremsættelsen men der har ikke været noget ønske eller

det kunne tolkes anderledes end i den vejledning der er udstedt og derfor vil jeg også opfordre folketingets partier til at optrykke svaret i

betænkningen så det kan indgå som

et element i den fremtidige fortolkning af

vi selvfølgelig også nødt til at forholde os til det selv om det ikke har været hensigten med formuleringerne for så vidt angår hele den her beslutning

kastration som vi jo også har drøftet i flere sammenhænge og som der jo også sker ændringer på i forhold til vejledning laver vi jo her en lovmæssig beslutning som sikrer at man ikke skal have sundhedsstyrelsens tilladelse fremover

vil det være den forløbsansvarlige læge der sammen personen skal vurdere om der skal foretages kastration

der ligesom er i gang med et forløb før det her lovforslag

hvis det er partiernes ønske sådan at vi sikrer at

de personer der er i gang med et forløb og som på en eller anden måde bliver fanget mellem gammel

og ny lovgivning tager initiativ til at de med et ændringsforslag per første januar kommer over på den nye lovgivning

set på at at partierne også vil drøfte

forhåbentlig i fællesskab kan imødekomme den del jeg stiller selvfølgelig gerne op til de spørgsmål der

tak til ministeren der er ikke flere der har bedt om ordet og så er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises

fra kommunen og gøre aftalesystemet for friplejeboliger mere fleksibelt og det

til at vi gerne vil åbne op for at der kan etableres friplejeboliger

man kan huske at før blev taksten jo fastsat ud fra et landsgennemsnit og det betød at nogle kommuner kom til at betale en udgift som var langt højere

end udgiften for en borger i kommunens egne plejeboliger og og det var et af de problemer som vi forsøgte at løfte dengang og som både kommuner og leverandører pegede på ifølge regeringen

er begrænset af at det tilhørende serviceareal også

og det betyder at en ejer kan få den samme samme sikkerhed for lejemålet som hvis det var omfattet af

er under forudsætning af at der ikke kommer højere husleje

blev der i to tusind og femten vedtaget en række ændringer af friplejeloven her blev det blandt andet muligt at drive friplejeboliger i lejede lokaler med de nuværende regler er lejeforholdet mellem en ejendoms ejer

altså etablerer etablerer boliger i lejede lokaler omfattet af

så lejeforholdet mellem de to parter fremover vil være omfattet af erhvervslejeloven ændringen vil betyde en øget aftalefrihed mellem en ejendoms ejer og friplejeboligleverandøren idet de to parter i højere grad vil kunne aftale de vilkår som de anser for mest hensigtsmæssige i det konkrete lejeforhold og dermed begrænses muligheden for at drive friplejeboliger i lejede lokaler ikke længere af en uhensigtsmæssig regulering ved netop at fjerne denne uhensigtsmæssige regulering vil vi kunne understøtte muligheden for at drive friplejeboliger i lejede lokaler og det vil styrke potentielle udlejeres interesse i at tilbyde egnede lokaler til til

at forslaget her vil bidrage til at øge udbuddet af lokaler

på den måde kan vi styrke friplejeboligmarkedet og således vil forslaget her også gavne potentielle lejere i den forbindelse er det dog vigtigt for mig at understrege at forslaget ikke ændrer på beboernes

vilkår i fremlejeforhold også det fremgår af selve lovteksten det er venstres forventning at det her forslag vil gavne de involverede parter med henblik på øget aftalefrihed og frihed til at aftale de vilkår som parterne finder mest hensigtsmæssige i de konkrete forhold uden at det har negativ indflydelse på beboerne og det giver i vores optik rigtig god

lovforslag vi behandler er at øge aftalefriheden i lejeforholdet mellem en friplejeboligleverandør

forslaget handler om at lette adgangen til at etablere friplejeboliger i lejede lokaler helt konkret vil lovforslaget betyde at lejeforholdet mellem den lejer der ønsker at drive friplejeboligvirksomhed og ejendommens ejer fremadrettet vil være omfattet af erhvervslejeloven

og boligreguleringsloven som det er tilfældet i dag det vil i højere grad end i dag give frihed til parterne til selv at aftale de præcise vilkår for lejemålet på denne måde ændres retsgrundlaget for lejekontrakten mellem ejer og friplejeboligleverandør så der sikres en større frihed og det forventes at tiltrække flere aktører på udbudssiden det vil i sidste ende betyde bedre og billigere

det er forklaret at forslaget ændrer lejelovens

anvendelsesområde således at lejemål der skal bruges til drift af

hvilken lovgivning hovedlejekontrakten mellem ejendomsejeren og udbyderen

det kan radikale venstre godt støtte

ikke må det og vi noterer os at ministeriet

som det allerede er sagt

fordi det angiveligt skulle være mere fleksibelt

konkrete tilfælde vil det betyde at huslejen stiger fordi der er aftalefrihed og ikke regulering det er

en form for fleksibilitet som sf lige præcis ikke er tilhænger af den kan nemlig blandt andet betyde at et antal huslejeregulerede lejligheder overgår til friplejeboliger fordi det giver udlejeren en gevinst og dermed færre forholdsvis billige lejligheder

sige meget tydeligt at enhedslisten er imod det her lovforslag fordi det

friere huslejefastsættelse

synes egentlig der er et væsentligt spørgsmål

afklares og det er er friplejeboliger at betragte som boliger og kan erhvervslejeloven finde anvendelse

regulering af lejekontrakter jævnfør erhvervslejelovens § 1 loven gælder for leje herunder fremleje af lokaler der udelukkende er udlejet

det synes jeg egentlig virker som en rimelig klar formulering som vel egentlig gør at man ikke kan lave det her lovforslag

det vil da være meget væsentligt at få det udredt

mere muligt at tjene penge

som måske har bedre mulighed for at komme ind og lave nogle konstruktioner

set bliver dyrere for de ældre og vores store bekymring ved

formålet med lovforslaget er at gøre drift af friplejeboliger i lejede lokaler mere smidig og at øge aftalefriheden i lejeforholdet mellem ejendommens ejer og friplejeboligleverandøren lovforslaget vil medføre at lejeforholdet mellem ejendommens ejer og en lejer der skal drive friplejeboligvirksomhed i lokalerne fremover vil være omfattet af erhvervslejeloven i stedet for som i dag af lejeloven og boligreguleringsloven der regulerer boliglejemål det vil give en større frihed for parterne til at aftale de vilkår de finder hensigtsmæssige i det konkrete tilfælde som eksempel kan jeg nævne at det efter friplejeboligloven er leverandøren der over for lejerne og det offentlige har ansvaret for at ejendommen og de enkelte lejemål er forsvarligt vedligeholdt men når lejeaftalen som

omfattes af lejeloven kan det ikke aftales at friplejeboligleverandøren overtager en del af ejerens vedligeholdelsespligt

der vil komme flere aktører på udbudssiden som indtil videre har været tilbageholdende med at investere i ejendomme egnet til friplejeboliger det må i sidste ende betyde at det vil blive nemmere og billigere for friplejeboligleverandører som ønsker at drive deres virksomhed i lejede lokaler at finde egnede

og tak til alle de tilhørere der er

om noget så interessant som digital kommunikation i lejede boliger det er jo dejligt at også boligområdet kan vække interessen også i

fremme digital kommunikation i det omfang at

post ikke mindst med den udvikling som vi har set i

efterspurgt mange steder både fra dem der bor i boligerne men jo især også fra dem der udlejer

dem der som regel vil indhente den besparelse der

der er taget højde for langt de fleste situationer som

kunne være betænkelige ved jeg synes

helt rimeligt at man selv tilmelder sig jeg synes det er en fin indvending at

nogle påpeger at man skulle have det på e boks

at private kan bruge e boks på samme måde som det offentlige gør det er jo

vil selvfølgelig være en risiko for

eller andet sted når man sender mails rundt til folk sådan er det

andre sammenhænge og det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på

en aftale der netop fokuserer på at fremme muligheden for at benytte digital kommunikation i private og almene boligforhold det er helt på linje med udviklingen i vores samfund jeg vil ikke gå i detaljer med det her lovforslag men jeg vil blot nævne at vi med forslaget her fjerner de nuværende barrierer for digital kommunikation mellem lejer og udlejer på den baggrund er det venstres forventning at forslaget blandt andet vil medføre lavere administrationsomkostninger for udlejerne og gøre kommunikationen mellem parterne mere fleksibel og mere effektiv afslutningsvis vil jeg understrege at vi med forslaget her ikke pålægger lejerne at de fremover skal benytte sig af digital kommunikation de lejere der af den ene eller anden grund ikke ønsker at benytte sig af digital kommunikation vil fortsat have mulighed for at blive fritaget

præcis ligesom personer der er fritaget for digital post

i venstre mener vi at forslaget her understøtter den fremadrettede kommunikation mellem lejer og udlejer med de åbenlyse fordele det medfører samtidig med at forslaget tager hensyn til de lejere

og så er det faktisk herre søren egge rasmussen enhedslisten

det lovforslag der er lavet her og som er en konsekvens af en aftale der er indgået men

det der lidt er dilemmaet er at den måde vi kommunikerer

den del der drejer sig om at blive opsagt i sin bolig er jo faktisk en enormt vigtig meddelelse

opsiger en i den bolig man har jeg synes det er fornuftigt at den kommunikation fortsat kan ske per brev men samtidig er vi

så også i en tidsalder hvor vi modtager mindre og mindre post og det vil sige at der

være mennesker som ikke har det som en vane at gå hen og åbne sin metalkasse sin postboks

er vant til at modtage breve fysisk og som ikke tænker på at de

jævnlig skal tømme deres postkasse samtidig

anden vigtig meddelelse eller at mennesker kan overse en vigtig meddelelse

der skal være et svar på ultravigtige meddelelser

lovforslaget der behandles her har til formål at skabe administrative lettelser i forhold til kommunikationen mellem lejer og udlejer af en lejebolig forslaget ændrer det udgangspunkt der ellers er i boliglejeforhold om at digital kommunikation kræver en aftale ved krav om skriftlighed det bliver i stedet valgfrit for parterne hvilken skriftlig form der skal kommunikeres i for at sikre en afbalanceret ordning til gavn for alle dele af befolkningen kan parterne forlange at blive fritaget for den digitale kommunikation dette kan eksempelvis være tilfældet hvis en af parterne er fritaget for at modtage digital post forslaget giver samtidig bedre mulighed for at gennemføre gennemføre ind og fraflytningstilsyn og tilbudspligt digitalt i liberal alliance støtter vi op om forslaget der vil lempe den administrative byrde for både lejer og udlejer der fremadrettet

vi synes at der er ramt en fornuftig balance

i aftalen her om digital kommunikation i lejeforhold som herre søren egge rasmussen påpegede er der meget forskellige måder

om man vil have digital kommunikation eller skriftlig kommunikation og vi skal selvfølgelig være opmærksom på at den omfattende digitalisering der sker i de her år ikke stiller borgere med svage

velkommen til den digitale tidsalder nu også til boligsektoren det er både rigtigt naturligt og bestemt også efterspurgt af mange at også boligsektoren nu kan levere og håndtere breve kontrakter og kommunikation i øvrigt digitalt det er naturligvis afgørende at man også i boligsektoren giver mulighed for at borgere som ikke er

det præciseres også at de oplysninger som udlejeren skal give i forbindelse med tilbudspligt kan gives digitalt lovforslaget ændrer ikke på kravet om fysisk skriftlighed når det kommer til udlejeres opsigelse og ophævelse grunden til dette er at der for lejerne i disse tilfælde er tale om meget indgribende foranstaltninger som indebærer at hensynet til at undgå fejlkommunikation i disse tilfælde må veje tungere end hensynet til nemmere kommunikation lovforslaget vil medvirke til at lempe den administrative byrde for udlejere ligeledes vil lejerne opnå en administrativ lettelse idet kommunikationen med udlejer kan ske digitalt uden

der er ingen korte bemærkninger da der ikke er flere som har bedt om ordet er forhandlingerne afsluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til transport bygnings og boligudvalget

kommer der sådan en samling af forskellige sager l to og tres

vigtige spørgsmål som så er blevet lagt sammen men jeg vil tage dem fra en ende af for det første

at det er et ærgerligt forslag vi har modtaget et brev fra kommunernes landsforening og boligselskabernes landsforening

som jeg også var overbevist om fra starten netop at boligselskaberne og kommunerne

i stand til at lave de aftaler om anvisning som de mener

skulle der være kommuner som ikke kan finde ud af det så stiller parterne sig

finde ud af at lave sådan en aftale i det lys synes jeg det kan være svært at se hvem der præcis

får gavn af det her forslag og

opfordre regeringen til at luge det ud af det her lovforslag når nu man ikke rigtig ved hvem der har ønsket det og når

i virkeligheden bare skaber en bureaukratisering af den anvisning som sker hver eneste dag i mange af de store kommuner rundtom i landet altså gennem aftaler med med de lokale boligselskaber for det andet

for at lave ungdomsboliger uden køkkenfaciliteter

synes egentlig der er nogle positive ting i den del af forslaget vi mener at

mange ungdomsboliger næsten alle dem der bliver bygget i dag over ni og halvfems procent

både køkken bad og toilet det er jo fint men der skal også

at beholde deres kollegieværelser uden bad

vi den del under forudsætning af at det

sker gennem frivillige aftaler mellem boligselskaber og kommuner så er der for det fjerde spørgsmålet om

dispensere fra kravene om tilgængelighed for handicappede det er vi meget kritiske over for både fordi

mener det trækker i den forkerte retning i forhold til den historiske udvikling der har været hvor handicappede har fået bedre forhold og fordi det går imod hele den ånd der er i den almene sektor hvor man igennem landsbyggefonden

år har renoveret titusind boliger

kunne færdes og vælge boliger og vi mener i særdeleshed at når det drejer sig om ældreboliger er det vigtigt at der er tilgængelighed fordi det jo tit foregår på den måde

så ender man pludselig med at skulle bruge en rollator eller

og så sidder man i en bolig hvor der ikke er tilgængelighed det er jo en uheldig situation som hurtigt kan ende med at blive dyr eller i hvert fald

for den enkelte ældre så den del er vi skeptiske over for

så er der for det femte forslaget om dækning af skader i almene plejeboliger der kan vi

side støtte forslaget i det omfang der igennem den her formelle ligestilling ikke sker en glidning så plejeboliger bliver set som et billigt alternativ

mener vi ikke på lang sigt gavner nogen parter så er der for det sjette spørgsmålet om at afhænde almene boligafdelinger der synes vi det er vigtigt at understrege

almen boligafdeling skal kunne afhændes uden at

enkelte dele nu har jeg et minut tilbage og så jeg vil alligevel lige sige nogle generelle ting jeg synes det er ærgerligt

at man fra regeringens side har så travlt med at regulere den almene sektor vi har i danmark en fantastisk model hvor man har boligselskaber der

oprettet frivilligt som får en lille smule offentlig støtte og som løser nogle enormt store sociale opgaver i det her samfund og vi synes man skal passe meget på med hele tiden at lave lovgivning hele tiden at ændre deres vilkår noget af det kommer uden at der er nogen der har ønsket det noget af det kommer fordi man har

men sagen er jo at den almene sektor fungerer rigtig godt og løser nogle store samfundsopgaver det synes vi man også skal give dem fred til at at kunne gøre måske

synes egentlig det som en generel betragtning

socialdemokratiets ordfører siger at

han er uforstående over for

regeringen vælger at regulere et velfungerende marked

marked jeg mener ikke at forholdet

markedssituation jeg mener faktisk

jo en demokratisk organisation som forhandler med en demokratisk organisation men jeg har ikke siddet til økonomiforhandlinger og hvis

jeg bliver nødt til at reagere når ordføreren siger at den her regering står for

overimplementere og står for at regulere et velfungerende marked for når vi går ind og udvider den her anvisningsret

klar over at de borgerlige ser de almene boliger som et marked men som jeg

flere situationer altså man forsøgte tidligere at hæve det kommunale indskud i boligerne til

almene boliger det anerkender vi i venstre og derfor støtter vi helt grundlæggende op om regeringens arbejde for at sikre flere almene boliger og for at gøre det billigere at bo i en almen bolig

at digitalisere den almene boligsektor men også som med lovforslaget her ved konkrete tiltag

at sikre flere billige almene boliger det drejer sig blandt andet om den kommunale anvisningsret udslusningsboliger og forenkling af kravene til indretning af byggeri

som bekendt løfter den almene boligsektor en enormt vigtig boligsocial opgave

derfor er den form for boliger et vigtigt element på vores boligmarked så det glæder mig at hensigten med forslaget

er at være med til at sikre et så varieret udbud af boliger som muligt

bl og kl udtrykte i deres høringssvar bekymring for om kommunernes udvidede anvisningsret ville føre til flere ledige boliger på den baggrund blev forslagets bemærkninger ændret så boligorganisationerne ikke skal underrette kommunen om ledige boliger en gang om måneden men i stedet skal gøre det løbende på den måde skulle vi reducere

derfor er det også med en smule forundring at jeg har noteret mig at kl og bl i denne uge har henvendt sig til folketingets boligordførere med et ønske om at reglerne for anvisning alligevel ikke ændres når jeg modtager sådan

tager jeg den naturligvis alvorligt vi skal ikke ændre lovgivningen hvis nogle af dem der har mest med området at gøre i det her tilfælde kl og bl ikke mener at det hverken er nødvendigt eller hensigtsmæssigt jeg har haft en dialog med ministeren om at vi er i gang med at vedtage lovgivning som vil virke imod hensigten nemlig at gøre tingene mere besværlige og uden at afsløre hele ministerens tale på forhånd

er det mit klare indtryk at ministeren er enig i at denne regering naturligvis ikke vedtager lovgivning der tilsyneladende ikke virker og som der ikke er et ønske om

jeg skal dog meddele at venstre støtter op om hensigten bag det her forslag og derfor vil jeg også se frem til udvalgsarbejdet hvor vi særlig med tanke på den seneste henvendelse

ting jeg har hæftet mig ved når jeg har læst det her forslag

at begrænse omkostningerne og ikke gøre byggeriet dyrere

end højst nødvendigt men jeg har også hæftet mig ved det her og jeg skal ærligt indrømme

og det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt vi skal hele tiden finde en balance mellem at få så billige boliger som overhovedet muligt

at de selvfølgelig har den kvalitet de skal have når de skal være beregnet til ældre

første og anden gang sidder ikke her i lokalet så derfor er det vigtigt at i trykker

trækker nogle af de ønsker tilbage og det er ret mærkværdigt

det her forslag jeg synes den proces der har været omkring udslusningsboliger og den proces der har været omkring kravene til ældreboliger har været en lillebitte smule mærkværdige og derfor kan jeg kun sige at jeg vil

partier der bakker op om det her være interesseret i at få det snævret ind

anvisningsretten ikke er noget som som er ønsket af

handicapegnede sådan at de

der får mulighed for at blive boende i deres bolig hvis de bliver

at overhøre mine sidste bemærkninger i min tale

dette forslag venstre støtter forslaget venstre støtter ministeren venstre støtter regeringen

om ikke uoverensstemmelse

det og hvem der egentlig ønskede det det mener jeg også er på sin plads

at svare på det sidste det er fuldstændig samme svar

dybvad det her er

at sikre billige boliger også til de ældre

hundrede år og derfor er det rimeligt

man har hele analysen om at der er noget galt med lovforslaget

altså mig bekendt er det vi laver i udvalget

det her lovforslag vil sagtens kunne blive et fremragende lovforslag når det kommer i

så synes jeg det er enormt væsentligt at vi får afdækket hvad den negative konsekvens kan være hvis kommunen har mulighed for

anvise til alle de billigste boliger i den almene sektor så vil der være nogle steder hvor

få nogle afdelinger som har svært ved at fungere fordi samtlige beboere er blevet anvist dertil

at stå i kæmpe problemer det kan være at man er blevet skilt og gerne vil blive boende med sine børn i det lokalområde hvor børnene går i skole

ikke for at tale det op til at det udelukkende problemer hvis man er blevet anvist

til en bolig men hvis man ser på

man ikke kan løse den opgave jeg synes det

hvis vi kommer frem til at have flere virkemidler

henvise til at borgere med med sociale problemer kan få en bolig i den almene sektor

ikke er hundrede procent andelsboliger men hvor

aftaler med andelsboligforeninger om at disponere over nogle af de boliger som ikke er blevet lavet om til en andelsbolig

det årlige skoleridt om at der er nogle boligområder med almene boliger som som bliver betragtet som som udsatte områder og så kan man lave helhedsplaner og forsøge at hjælpe

jeg synes at der er flere boligområder som skal være med til at løfte den sociale opgave

ungdomsboligerne og den standard der er i det jeg kan godt se

en fordel i at man får det lempet sådan at man kan bygge ungdomsboliger uden at der behøver at være eget køkken

kigge på boligstøtten for ellers ender vi jo med at der er nogle ungdomsboliger med køkken som kan få boligstøtte og så bygger man nogle lige ved siden af uden køkken som så ikke kan få boligstøtte og som måske for den studerende ender med at blive en

så får man jo ikke noget ud af den her lovændring

lave moderne kollegier

lave nogle enheder hvor der måske er fem unge

jeg synes bare at der mangler gode argumenter omkring at der ligesom ikke indstilles

man skal skal vedtage

at der er så mange studerende som ønsker at deres su skal række til lidt mere end huslejen

der er mange studerende som faktisk bruger hele deres

vægter billige boliger i deres studietid

hvis man sænker standarden men samtidig

attraktive boliger fordi der er nogle fællesarealer hvor der er et fællesskab som kan udvikle sig sig kan det være udmærkede løsninger

ser på hvad det er vi får af skavanker hen ad vejen så er det en fordel at ældre kan blive boende i

et bad og et toilet som man kan bruge også selv om man mister noget førlighed

kan få besøgende som som

sidder i kørestol derfor synes jeg det er væsentligt at holde fast i nogle standarder der er fremtidssikrede og bygge handicapegnede boliger så omkring salg af de almene boliger

det kunne være i en bydel hvor

er det det der er problemet er det det der er hensigten

har en stemmeret og skal stemme ja til at der kan ske et salg så det ikke bliver til noget hvor det kun er boligorganisationen som kan træffe den beslutning hen

er der nogle unge mennesker for eksempel på parkkollegiet i ordførerens egen

hen ønsker sig et mere simpelt

jo det er jeg helt enig i og jeg synes det var rigtig flot at beboerne på parkkollegiet i aarhus

skete sammenlægninger af værelser så man

nedlagt det kollegie jeg synes det var rigtig flot at de protesterede og fik sikret at der fortsat ligger et kollegie der

der kan nyopføres

få med at unge der bor under de forhold også kan opnå en boligsikring

man har eget køkken og hvad vil den være hvis man bygger noget

det er jo en interessant debat

almenboligloven den mest centrale ændring er at kommunerne gives en mere fleksibel anvisningsret til almindelige familieboliger derudover gives der mulighed for at etablere udslusningsboliger i almene ældreboliger og samtidig forenkles kravene til indretning af alment nybyggeri det overordnede formål med alt dette er at give bedre muligheder for at kommuner og boligorganisationer kan opføre flere billige almene boliger det er tiltag der giver rigtig god mening særlig når efterspørgslen efter billige boliger er stigende som den er i øjeblikket med dette lovforslag vil det fremadrettet være op til den enkelte kommune at bestemme indretningen

nyopførte ældre og ungdomsboliger på den måde gives kommunen altså større

både pris og kvalitet i liberal alliance finder vi det fornuftigt at overlade det til kommunerne at bestemme indretningen af nyopførte almene boliger kommunerne vil nu i højere grad kunne skabe et varieret udbud af boliger som kan efterkomme mange forskellige ønsker og behov derfor støtter vi i liberal alliance forslaget jeg har fået indtryk af at det er noget som kommunernes landsforening har ønsket og

i kommuneforhandlingerne men hvis

der var nogle ting jeg ikke helt fik med for det første mener ordføreren at det er udtryk for rettidig omhu

at det er fornuftigt at man

og umiddelbart giver det da mening at man overlader det til kommunerne at vurdere hvor stor en andel af boligerne

rullestol sådan at man ikke bruger penge på at indrette alle boligerne hvis

er en fjerdedel af boligerne der vil få brug for det

bad og toilet synes jeg da at det er vigtigt at man lytter til de unge mennesker hvis der er nogle der gerne vil leve mere spartansk

hvad hedder det at inddrage det

dem der bor i afdelingen jo principielt set

blive meget dyrt for en kommune hvis man bygger

hvis man i første omgang tror at det ikke er nødvendigt og

bagefter skal bygge det om i stedet for at

bedst kan vurdere hvad der er brug for og hvad der ikke er brug for

det kan jo blive endnu dyrere hvis vi herindefra dikterer at alle boliger bare skal have den adgang

det kun er en andel af dem der behøver det så jeg mener at kommunerne som er tættest på borgerne har den

man skal lave man må lytte og så må man se hvor langt man kan komme sammen og

der har man jo et beboerdemokrati så der er det jo bare at afholde et afdelingsmøde og spørge beboerne hvad de mener og hvad de mener

bestyrelsen må skrive under på så der har vi

en konstruktion som giver mulighed for fuldt ud

de beboere der bliver berørt af

jo bare det som man vil afskaffe med det her lovforslag sådan at man kan køre det hen over hovedet på beboerne det som jeg har af spørgsmål

de handicapegnede boliger

vi har en forpligtelse til herinde fra folketingets side at lave nogle overordnede rammer som

derfor synes jeg også at de overordnede rammer skal være at give kommunerne som er tæt på borgerne

vurdere hvor mange af de her boliger

der er jo ikke nogen kommuner der ved hvor mange ældre der får en blodprop i i næste måned og måske mister

førlighed og skal have rollator eller sidde i kørestol så jeg synes ikke ikke det er rimeligt bare at sige

men der må være en vis minimumsstandard og jeg synes

handicapegnet tilgængeligt at man kan komme ind ad døren

til de mennesker der skal bo der hvis det er ældre og handicappede der skal bo der skal boligerne selvfølgelig være indrettet så de kan få en god tilværelse men med hensyn til at man ikke lige kan sige hvem der får en blodprop i morgen så nej det kan man ikke men man har jo et statistisk materiale

hvor mange har gennem de sidste mange år

man kan jo gå ind og lave en rimelig vurdering ved at kigge på det statistiske materiale plus at de ude i kommunerne

med hensyn til minimumsstandarder

går ind og laver minimumsstandarder er at man

fordi man siger nu skal vi bare efterleve

tak for det altså det bliver jo ligefrem spændende nu man må jo

brug for en ældrebolig hvor man så måske på et tidspunkt får brug for en kørestol

lyst til at spørge ordføreren om ordføreren mener at beboere i ældreboliger som jo selvsagt er til ældre

og det ved kommunerne også det er jo ikke kun noget vi ved

er det jo også sådan at det her lovforslag er lavet ud fra

kommunernes landsforenings ønske og hvis de alligevel ikke ønsker det sådan eller hvis der er nogle misforståelser undervejs

bor i ældreboliger brug for hjælpemidler som forudsætter tilgængelighed

nødt til at spørge skal de borgere så flytte når de får brug for hjælpemidler eller skal kommunerne

bekoste en ombygning så man stadig væk kan bruge de hjælpemidler som man bliver afhængig af jo ældre man bliver

lovforslag at overskue

og først kom jeg i tanker om en buffet men faktisk er det helt store problem ved det her lovforslag at det ikke er en buffet det er simpelt hen en sammenkogt ret med alt for mange bitre piller

en større fleksibilitet i anvisningsretten lyder godt men hvem vil have den og giver det bare

en yderligere bureaukratisering

vi stopper noget af udviklingen og nybygningen af udslusningsboliger som bliver

så er der den med forenkling af kravene

være at man har et statistisk materiale men man ved jo ikke hvem

lave nogle friere rammer for at bygge ungdomsboliger men som herre søren egge rasmussen påpegede

kommunal dækning af skader forvoldt af visse lejere lyder også på den ene side logisk og på den anden side

er der måske en risiko for at

ærligt og redeligt

ikke kan gennemskue konsekvenserne af den del af forslaget

det er ærgerligt at der er lagt så mange og så relativt forskellige ting sammen hvor jeg er sikker på at nogle af de enkelte forslag kunne vi faktisk godt have

lad det være en generel opfordring jeg ved godt at så kommer vi til

komme i salen og på talerstolen

nu fik jeg ikke selv nævnt det i min ordførertale fordi man jo har en begrænsning men jeg synes at ordføreren har en rigtig god pointe i forhold til det at det at det her lovforslag modsat de to andre lovforslag som er meget små og specifikke ting

koger man en masse faktisk ret store beslutninger sammen

det kunne være relevant for eksempel have den samme diskussion af det med ældreboliger og handicapadgang

er nogle ret store beslutninger her som er lagt sammen og og det er ikke hensigtsmæssigt men hvis jeg kan lokke et svar

som mange ønsker det kan være et fællesskab det kan også være et generelt ønske om at bo så billigt som muligt men det er et stort problem hvis boligstøttereglerne ikke følger med så vi

nogle billigere boliger altså billigere at bygge

mulighed for at være her i salen i dag så han har skrevet en tale

idet der åbenbart

skal ske en række ændringer

udvalgsbehandlingen blandt andet på baggrund af et

nyt høringssvar som kom i

sådan set i udgangspunktet støtter hensigten med loven

vi er meget kritiske over for den del der handler om

handicapvenlige den del er vi ret

det er helt fair at sige at vi har svært ved at vælge

radikal boligordfører og derfor har jeg ikke helt

slet ikke stiller med en der kommer og tilkendegiver en holdning

det var bedre at jeg kom på trods af

ud fra det jeg har hørt i salen i dag er nogle ting jeg

som den socialdemokratiske ordfører spørger til

vi er faktisk meget positive over for den fleksibilitet

hvert eneste parti

ordfører er fru kirsten normann andersen

etablering af udslusningsboliger

i almene ældreboliger forenkling af krav til indretning ved nybyggeri og så videre

har svært ved at se ideen med det i forhold til den fleksible udlejning drejer det sig angiveligt om

kommunernes mulighed for at disponere over ledige almene lejligheder til boligsociale formål jeg tror jeg har set kl citeret for at det er en tidlig julegave som der til gengæld ikke er brug for det er naturligvis vigtigt at kommunerne har tilstrækkelige muligheder for anvisning af boliger til boligsociale formål

at det har de fleste kommuner allerede og for de kommuner

aftalt en proces både kl og og bl peger således på at den foreslåede model er bureaukratisk

lejligheder der kommer til at stå tomme på grund af proceduren og netop det forhold vil få konsekvenser for de større kommuner som i forvejen har mangel på boliger tilbage står spørgsmålet

som der ikke allerede er aftalt en løsning på og 2 om den foreslåede løsning overhovedet er en løsning eller om forslaget i stedet vil betyde et enormt bureaukrati og risiko for at gode ledige boliger ikke kan udlejes i den takt der er behov for det det vil vi i sf selvfølgelig rigtig gerne have afklaret i den kommende udvalgsbehandling

også en ændring i forhold til de såkaldte tilgængelighedskrav i ældreboliger det foreslås at kravet til tilgængelighed for eksempel for kørestolsbrugere kan fraviges

lejlighederne lidt billigere jeg medgiver at det ikke er alle ældre som får behov for en kørestol på et tidspunkt men det hænder ikke så sjældent endda hvilken betydning vil

få for den ældre hvis behovet for en kørestol opstår skal den ældre så flytte eller skal kommunen pålægges store omkostninger ved ombygning vi ved at antallet af ældre er stigende og dermed vil vi formentlig også opleve et stigende antal kørestolsbrugere den del af forslaget virker altså ikke gennemtænkt og den åbenlyse fordel står heller ikke lysende klart

at fravige kravet om eget køkken og toilet

og markant billigere ungdomsboliger er der så afgjort behov for bl mener imidlertid at ungdomsboligerne så kan blive svære at udleje det giver i det mindste mening at vurdere om efterspørgslen på det der minder om gammeldags kollegier er stor nok hvis prisen afspejler præmissen alternativet kunne have været at se på om man kan gøre det lettere at oprette egentlige kollektiver uden de store omkostninger til dyre andele

men der er som sagt et behov for billige ungdomsboliger

bør alle muligheder selvfølgelig også undersøges forslaget vil naturligvis også gøre det muligt inden for givne budgetrammer at opføre flere ungdomsboliger og det anerkender vi men vi har tillid til at den enkelte kommune er i stand til at vurdere om den type ungdomsboliger vil give mening i den enkelte kommune det er desværre mere reglen end undtagelsen at regeringen samler en række forslag

ingen korte bemærkninger den næste

eller fysisk funktionsnedsættelse selv om sådanne beboere ikke kan forventes at leve op til pligten til at behandle det lejede forsvarligt med forslaget får kommunerne mulighed for at afholde udgifter til istandsættelsesarbejder i almene plejeboliger som følge af skader som er forvoldt af lejere med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse

betyder at personer med betydelige funktionsnedsættelser og sociale problemer også kan rummes i almene plejeboliger det vil øge kommunernes fleksibilitet og forbedre den

som en kommune kan yde i forhold til sine borgere

lovfæstelse og udvidelse af praksis vedrørende afhændelse og nedrivning af ejendomme omfattende almene boliger

som ministeriet igennem en årrække har anvendt for behandling af ansøgninger om salg og nedrivning af almene boliger de saglige begrundelser for godkendelse af ansøgningen om salg og nedrivning af almene boliger vil nu fremgå af almenboligloven herudover foreslås at den gældende praksis for godkendelse af salg af almene boliger udvides det vil give transport bygnings og boligministeren mulighed for at godkende ansøgninger om salg af almene boliger når boligerne står i vejen for at nye byudviklingsprojekter kan gennemføres der er flere eksempler på at staten under henvisning til den gældende praksis for sagsbehandlingen har meddelt afslag på salgsansøgninger og på den måde er kommet til at lægge hindringer i vejen for at gode byudviklingsprojekter kan realiseres der er vel at mærke tale om projekter som en boligorganisation

og en kommune lokalt er blevet enige om fremover vil

op til de lokale aktører at træffe sådanne beslutninger og at afveje hensynet til lejerne over for behovet for at gennemføre byudvikling det vil dog være et krav at salg er af væsentlig betydning for at en lokalplans eller

billige boliger man ønsker

overskriften på det hele og og måske skulle vi

vi mangler en evaluering af de titusind boliger som den tidligere venstreregering gav mulighed for da man sagde til kommunerne vi har behov for nogle flygtningeboliger nogle billige boliger og staten kom med fem procent af grundkapitalen så vidt jeg ved er der

opført otte tusind boliger derude og jeg synes egentlig det kunne være relevant

uden for det her lovforslags

vil medføre så væsentlige udgifter for statskassen som det herre søren egge rasmussen her foreslår det må høre

finanslovsforhandlinger og der vil jeg da opfordre enhedslisten til at gå konstruktivt ind i finanslovsforhandlingerne og der

jo med enhver udgift den skal afvejes

finanslovsforhandlinger er jo vigtige og når regeringen vil bruge seks og tres milliard kroner på nye kampfly så er der i

når et flertal i folketinget har indført kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timersreglen og lav integrationsydelse

som skal forsøge at overleve på en meget lav ydelse derfor synes jeg det er relevant at få inddraget hvad alternativet til det regeringen foreslår

regeringens forslag er at give kommunerne mulighed for at bygge ældreboliger mere fleksibelt og give kommunerne mulighed for at vurdere hvor mange af ældreboligerne der er behov for at gøre egnet til kørestolsbrugere og hvor mange der ikke er behov for at gøre egnet til kørestolsbrugere

kommunerne vurderer at halvtreds procent af de nye ældreboliger skal være egnede til kørestolsbrugere eller firs procent eller sågar

boliger nok til de ældre der har brug for at komme ind i deres bolig med en kørestol men det

stadig væk udgøre en mindre besparelse altså hvis bare ti procent ikke behøver indrettet sådan og hvis det er kommunernes vurdering at det vil svare til kommunens behov for kørestolsegnede

andres forslag som man ikke selv er enig i så

jeg da foreslå at man lader være med det og så bare kun

de forslag som man selv synes er en god idé i stedet for som ministeren udlægger det at tage et forslag fra kl og så bringe det frem når så kl ikke er for men altså det er jo den interne proces men generelt i politik synes jeg

jo for tidligt at sige fordi alle de ting

som kommunerne fastholder at de har en aftale med regeringen om og som de ønsker at fastholde en aftale med regeringen om

kommunerne den fleksible anvisningsret

det sådan at det var et ønske fra kommunerne at få den og derfor er det

ligefrem skulle være imod regeringens politik

ministeren jo også har udsendt en bekendtgørelse som har gjort op med tilgængelighedskravet i forhold til almindeligt byggeri af parcelhuse en bekendtgørelse som kl i øvrigt også har været kritisk over for og nu også ældreboliger

vil spørge ministeren uanset at kommunerne vælger at det kun er en procentdel af boligerne hvis

som ikke skal være handicapegnede altså med den øgede tilgængelighed hvad forestiller ministeren sig så der skal ske med de borgere den dag hvor de alligevel får brug for hjælpemidler der forudsætter tilgængelighed

det må jeg medgive men man kan jo godt forestille sig ældre

tror jeg man kan forestille sig og det vil sige at det måske er ældre der kommer hjem fra et hospital efter at have været i behandling

er nogen forventning om at den sengeliggende tilstand

ophøre en sådan ældre går jeg ud fra ikke har brug for kørestolsegnede

andersen har meget mere forstand på ældrepleje end jeg har

den her mulighed for mere fleksibelt

en ældreordfører der skal være boligminister næste gang for det er fuldstændig rigtigt at jeg tror jeg har mere forstand på ældrepleje end boligministeren har

orientere boligministeren om at de fleste mennesker uanset hvor dårlige de er har brug for at kunne komme på badeværelset eksempelvis eller har brug for at kunne komme ud af boligen

da der der ikke er flere som har bedt

lovforslaget som vi behandler i dag har til formål at skabe hjemmel til at implementere et eu direktiv så danmark efterlever efterlever eu forpligtelserne eu direktivet har til formål at fastsætte og harmonisere udviklingen af infrastruktur for alternative drivmidler i eu direktivet omhandler blandt andet

til både el og gasbiler det er vigtigt med den udvikling som vi ser inden for brugen af grønne løsninger til biler i venstre har vi fokus på at vi i fremtiden skal gøre brug af grønne løsninger når det gælder infrastruktur vi er optaget af teknologineutrale

løsninger som er med til at fremme den grønne transport så grøn omstilling er teknologineutrale løsninger som

biogas og el derfor støtter vi også lovforslaget som kan give

til at implementere eu direktivet

direktiv der fastsætter en række minimumskrav til eus medlemsstater for opbygning af en infrastruktur til alternative drivmidler til transport

også vigtigt i danmark selv om regeringen ikke gør noget for at fremme alternative drivmidler dette lovforslag gennemfører så direktivets bestemmelser for ladestandere til elkøretøjer for tankstationer med henblik på

og forskellige former for gas herunder både naturgas og biogas samt for forsyningen med el fra land til skibe så langt så godt en ønskværdig udvikling man med direktivet og dette lovforslag ønsker at understøtte om end jeg synes at naturgas som et fossilt brændstof ikke helt lever op til intentionerne i direktivet ligesom vi mener at anvendelsen af biogas kan problematiseres hvis ikke der er tale om såkaldte

forslaget lovforslaget omfatter

artikel to og fire seks det skulle ifølge bemærkningerne være den pt eneste kendte eu retslige regulering på området men et andet sted nævnes at artikel syv fastsætter nærmere regler om kravet til brugerinformation hvorfor er denne artikel syv ikke omfattet af implementeringen som finder sted med dette lovforslag

heller ikke trygge ved at man med lovforslaget ikke udmønter den bemyndigelse som ministeren får til at fastlægge regler om tilsyn og kontrol til at udstede påbud og til at fastsætte muligheder for straf ved overtrædelser af de bestemmelser der udstedes som følge af denne lov det forekommer naivt hvis man forestillede sig at der ikke ville blive nogen som helst problemer med at overholde bestemmelserne der vil kun blive udmøntet regler på disse områder såfremt det måtte vise sig nødvendigt men hvordan konstaterer man det hvis man ikke fører tilsyn og kontrol det må ministeren kunne svare på tillid er virkelig godt men kontrol og sanktioner i baglommen er nu et meget godt middel mod de mere

direktivet skal løbende implementeres frem mod

og fem og tyve og kan i medfør af denne lov gennemføres ved bemyndigelsesbestemmelser til ministeren og selv om man i bemærkningerne til lovforslaget bedyrer at det kun handler om at gennemføre tekniske administrative foranstaltninger og opdateringer som følge

bemyndigelsen gælder jo også hver gang den eu retslige regulering på området udvikler sig ud over rammerne for

direktivet læg dertil at europa kommissionen jo kan gennemføre

direktivet ved anvendelse af delegerede retsakter og sikkert også retsakter der går ud over rammerne for

direktivet så vi er ved at være der hvor enhedslisten vil betegne det som

mangler en demokratisk kontrol og indflydelse på den lov som folketinget er ved at vedtage det sidste der så er kommet i sagen er at

oktober er omdelt en orienteringsskrivelse hvor trafikudvalget oplyses om at

kommissionen har fremsendt en begrundet udtalelse vedrørende afi direktivet selve udtalelsen er ikke vedlagt så jeg vil gerne have at ministeren når han får ordet løfter sløret for hvad der står i udtalelsen fra kommissionen

lovforslaget implementerer et eu direktiv

og bødestraf ved overtrædelse af reglerne reglerne vi er glade for at der kommer en rammelov vi er også

på tingene fremover synes vi grundlæggende er positivt vi har selvfølgelig den lille lille bekymring som gør at vi

det tænker jeg at vi vil gøre i udvalget i det hele taget

tingene bliver opdateret og implementeret

at alle fossile brændsler skal ud af vores transportsektor jo før

medfører ikke mere vedvarende energi i transportsektoren direkte men skaber rammen for det eu har besluttet at skabe et indre marked for alternative og klimavenlige drivmidler til vores biler færger fly busser

er tale om et lovforslag som giver hjemmel til at implementere eu lovgivning om minimumskrav for infrastruktur til alternative brændstoffer som for eksempel ladestandere til elbiler da danmark desværre er sakket bagud når det kommer til den grønne omstilling og omstillingen til elbiler

hilser sf forslaget velkommen en dieselbil vil i to tusind og tredive udlede dobbelt så meget

lovforslaget medfører også en ny hovedlov der skal fungere som en rammelov for implementeringen af internationalt foranlediget lovgivning om infrastruktur for alternative drivmidler i lyset af at det i øjeblikket går stærkt med udviklingen på området for vedvarende energi

tak til ordførerne for deres positive bemærkninger det lovforslag som vi behandler i dag udspringer af et eu direktiv fra to tusind og fjorten som handler om infrastruktur for alternative drivmidler infrastruktur for alternative drivmidler omfatter blandt andet ladestandere og optankningsfaciliteter til el og gasbiler eu direktivet har blandt andet til formål at fremme alternative drivmidler som for eksempel elektricitet og skal understøtte etableringen af et sammenhængende net af infrastruktur for alternative drivmidler i eu det sker ved at fastsætte fælles tekniske standarder for blandt andet offentligt tilgængelige ladestandere til elbiler det giver tryghed og større rækkevidde for blandt andre elbilister da de herved også kan lade deres elbiler op i andre

gennemførelse eller anvendelse af internationale konventioner og eu regler om forhold vedrørende infrastruktur til transmission af alternative drivmidler de bemyndigelsesbestemmelser der fremgår af lovforslaget giver en mere generel bemyndigelse til ministeren end til blot at implementere eu direktivet det skyldes at de alternative transportmidler løbende udvikles og det samme gør sig derfor gældende for de ladestandere eller andre optankningsfaciliteter som disse transportmidler er afhængige af det må således forventes at der på eu plan løbende vil blive vedtaget nye fælles tekniske standarder for opladnings eller optankningsfaciliteter til de alternative transportmidler sådanne nye regler må antages at være præget af mange meget tekniske forskrifter

skal ajourføres og opdateres så de svarer til udviklingen på området

i administrative forskrifter det ville være uhensigtsmæssigt hvis vi her i salen skal have en drøftelse hver gang der kommer en ny teknisk standard for for eksempel stikkontakten på en ladestander til en elbil det

og kontrol samt regler om meddelelse af påbud om lovliggørelse dette gøres for at sikre at der kan gribes ind såfremt regler der er udstedt i medfør af den foreslåede lov ikke overholdes endelig foreslås det at der i regler der udstedes i medfør af loven kan fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne

ja det er der ved andenbehandlingen da der ikke er flere som har bedt om ordet